denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet

for de mennesker der står på dagens lovforslag er jo mennesker

side om side med os andre

vores venner vores naboer vores kolleger vores partikammerater og vores familiemedlemmer vi nu kan ønske tillykke med det danske statsborgerskab samtidig kan

så glæde os over deres ønske om at kunne kalde sig danske statsborgere

i dag ikke så meget lyde et velkommen som der skal lyde et stort og varmt tillykke vi glæder os til at dele både statsborgerskabets pligter og rettigheder med jer

om indfødsrets meddelelse er ofte en anledning til at knytte et par ord til det at være og blive dansk senere i

hvis man har dansk statsborgerskab men

man jo kun hvis man består en indfødsretsprøve som kredser om de ting som vi finder er en central fællesmængde for det danske

jo det er de grundlæggende værdier og principper om demokrati ytringsfrihed ligestilling børns selvstændige rettigheder retsstaten og videnskabens forrang over troen

er ikke kommet af sig selv

vores historie gør jeg altid en del ud af når jeg viser skoleklasser rundt på christiansborg

takket være politiske kampe og stridigheder gennem danmarkshistorien

kvindernes adgang til vores demokrati kom jo

at manden selvfølgelig talte for kvinden og at kvinder slet ikke kunne håndtere at være en del af det politiske liv læser man debatterne fra den tid hvor kvinderne kæmpede for valgret finder man

er et træk i det danske at have en sund portion skepsis over for autoriteter

ville den slags advarsler fra lærde

længere for at få adgang til folketing og landsting

i folketingssalen fejre tyve årsjubilæum for afskaffelsen af revselsesretten

en realitet da en ung justitsminister ved navn frank jensen fremsatte et lovforslag

har været lovligt og accepteret i danske familier og i vores samfund

for vores hverdag vi forventer af hinanden at de respekteres

ikke er færdige endnu for ligesom alle

at bestå af sig selv den frie og til sundhed skolegang uddannelse en ældrepleje med omsorg og tryghed for alle

i dag udgør det danske og grundtanken om vores skattefinansierede velfærdssamfund hvor man yder efter evne og nyder efter behov hvor organisationsgraden er høj den danske model er stærk og sikrer ordentlige lønforhold

bare syd for vores egen grænse har man altså

danske ikke kan reduceres til en juridisk definition der er mere på spil

at det er sådan

at tilføre vores fælles diskussioner jeres egne erfaringer

det tror jeg sådan set vi her i salen er enige om

eller om det er konventionerne der ligesom forpligter os til at give statsborgerskab

er blevet mere påtrængende at få drøftet al den stund at et flertal i indfødsretsudvalget i går besluttede sig for at prøve de såkaldte handicapsager

hvem er det så egentlig der giver statsborgerskab er det sådan at hvis der foreligger en juridisk dom i forhold til handicapkonventionen er det så per definition statsborgerskab der bliver givet i forhold til konventionen

magten fra os her i folketinget til at give statsborgerskab og give den til domstolene

det der blev besluttet var at få en uddybet vurdering af hvordan de her menneskers

det blev også sagt meget klart på mødet i går og det var der jo også enighed om i udvalget jeg kan se flere der var på mødet er her i dag at det jo ikke er noget der så er bindende for udvalgsmedlemmer fordi statsborgerskab gives ved lov og

og bede dem om at lave den vurdering det vil jo betyde en yderligere forsinkelse af en sagsbehandlingstid som jeg tror vi vel bredt er enige om i forvejen er rigelig lang og

hvor vi får ord med på vejen fra indfødsretskontoret i forhold til handicapkonventionen i første runde

nu må vi se hvordan det bliver og så må vi tage den derfra men

christian langballe skylder at sige at det stod meget klart på mødet at

langballe jo stadig ikke er bundet af den vurdering der kommer

der i dag får statsborgerskab

vi kommer ikke til at stemme for vi kommer ikke til at deltage i den fortsatte opløsning af danmark vi kommer ikke til at fremme fremme parallelsamfund med statsborgere der måske aldrig bliver danskere vi nægter at deltage i det parlamentariske skuespil der kommer til at foregå i dag hvor samtlige andre partier vil ønske velkommen og tillykke

socialdemokratiet har lige gjort det venstre vil gøre det liberal alliance de radikale sf enhedslisten

vil de foregive at alting er så fantastisk godt og sådan vil det parlamentariske teater køre videre

fra de kulturradikale og den intellektuelle venstrefløjs gamle arsenal og dette parlamentariske teater vil så fortsat bevirke en opløsning af europa

det begynder altid med at der kommer flygtninge og indvandrere til danmark og der er jo kommet en farlig masse siden den ulyksalige flygtningelov anno nitten tre og firs

fra mellemøstlige muslimske lande nu er det så gået sådan for sig at disse flygtninge fra dag et er blevet gjort til indvandrere der så skal have arbejde og integreres i det danske samfund

skal de selvfølgelig ifølge et stort flertal

have dansk statsborgerskab

dem når de har været her i så mange år

konsekvensen af det har så været at personer der har fået asylstatus på et eller andet tidspunkt ender med at få statsborgerskab det er jo nærmest en menneskeret mener et stort flertal af folketingets partier og derfor kommer de også til at stemme for indfødsretsloven

blot for at der ikke er nogen tvivl om hvor vi i dansk folkeparti står flygtninge skal per definition ikke have dansk statsborgerskab fordi de

til danmark som flygtninge de skal hjem

hjemlandet

hundrede og tyve irakere i dag have statsborgerskab

de ikke sendt hjem når der nu er fred og ingen fare hvorfor skal de ikke hjælpe med at opbygge deres eget land og sådan kan man jo så blive ved det er personer der kommer til landet som flygtninge og indvandrere og der mener et stort flertal af partierne i folketinget at de personer på

har en uimodsigelig

derfor fortsætter det parlamentariske

for statsborgerskab gang på gang vi siger nej vi gider ikke at deltage i det forløjede teater vi mener at hensynet til fædrelandet

en gang imellem bør erindres vi mener at et flertal af partierne fortsat medvirker til at opløse danmark og vi nægter at medvirke til dette tillad mig så her til sidst at adressere et forhold

mellem df og venstre venstre talte meget højlydt for inden valget at gøre op med konventionsregimet herre karsten lauritzen udtalte sig om det pind udtalte sig om

men jeg spørger så alligevel hvordan det kan være at venstre i indfødsretsudvalget begiver sig ind under konventionsregimet og stemmer for at et stort antal dispensationssager de såkaldte handicapsager nu skal prøves af jurister fra indfødsretskontoret i forhold til handicapkonventionen hvordan kan det være at venstre med enhedslisten alternativet de radikale og socialdemokratiet stemmer for dette og imod df jeg spørger bare

en ny regering samtidig er flertallet i indfødsretsudvalget jo skiftet

der i sidste periode blev givet dispensation praktisk talt til alle

er det sådan i dag at det er meget meget meget vanskeligt at få dispensation i hvert fald fra sprogkravene

hvor vi har tildelt indfødsret så derfor vil jeg sige at

og jeg er noget uforstående over for at at dansk folkeparti

vi vil ikke give statsborgerskab til mere end tusind om året og vi tilkendegav ved den lejlighed at hvis det

i øvrigt sige at det da klart betinger min holdning til tingene

og det radikale venstres klør om jeg så må sige så det synes jeg

synes jeg ikke at herre christian langballe refererer

det der er tale om er at intet kan forhindre et medlem af folketinget i at bede om de oplysninger som udvalget

om så det vil være et slag i luften at at

leve her og have sit liv her for at kunne søge

man bliver så mødt med en masse krav også nogle krav vi har været med til at skærpe sammen jeg ville egentlig have bedt

bekræfte de krav vi blevet enige om

mange og det er jo en ærlig sag nu har vi set hvordan den her aftale virker og vi har fremsat forslag om at der blev lavet et loft på tusind det

mener vi er det eneste rigtige af hensyn til danmark og fremtiden og vores efterkommere

i øvrigt sige at når jeg adresserer det her med hensyn til den trappestige der er i at folk kommer

som flygtninge og så bliver gjort til indvandrere fra dag et hvilket de også gør nu

bare se på at nu kommer der altså

mange tusinde syriske flygtninge og jeg

så regne med at med at

dansk statsborgerskab og så vil de få det af et

flertal selvfølgelig skal de opfylde nogle krav det er klart men jeg synes

ved med at gå videre og det er

jeg prøver at adressere i min tale

hvor der jo stort set ikke er nogen som helst form

jeg bare er interessant jeg har svaret

fru astrid krag på det spørgsmål og jeg har egentlig ikke lyst til at gentage det over for

enhedslisten vi føler os ikke forpligtet af den aftale mere vi anerkender at vi har indgået den men vi føler os ikke forpligtet af den aftale mere og derfor stemmer vi nej det er det der er sagen

et flertal i udvalget

med handicapkonventionen

at man lægger x y og z til grund og dermed stadig væk uden at bryde nogen konventioner overhovedet nægte statsborgerskab til en række borgere

anno nitten syv og halvfems nu prøver man så at gøre vores arbejde i indfødsretsudvalget til et konventionsspørgsmål jeg er uenig i den præmis jeg mener ikke at et konventionsspørgsmål og derfor

gjort det hele til en konventionsspørgsmål sådan at der kan gives

statsborgerskaber per automatik det er det det hele handler

at begive sig ind under det konventionsregime i forhold til indfødsret mener jeg simpelt hen er en kæmpe misforståelse og en politisk brøler

vurdering af om vi bryder med handicapkonventionen i udvalget jeg er oprigtigt overrasket over at ordføreren

handicapkonventionen til at begrunde at man ikke stemmer for i dag blandt andet fordi jeg

flugter med dansk folkepartis politik på handicapområdet og på

at df melder sig ud af

i min tale til sidst

afslutningsvis i min tale adresserede jeg det forhold at et flertal

statsborgerskabet til et konventionsspørgsmål

man stiller spørgsmål hvor man så skal til at problematisere en masse forhold

social og handicapområdet så jeg forstår ikke hvorfor ordføreren bruger så meget tid på at synes

der skal bestemme hvem der skal have statsborgerskab betyder det så at jeg er uenig

en menneskeværdig og ordentlig tilværelse i danmark hvor vi skal hjælpe dem så godt vi kan det har jeg ikke sagt noget om at vi ikke skal det mener jeg fortsat at vi skal og det

på de tusind som vi mener

at vi ikke længere føler os forpligtet af den aftale som vi har indgået og hvad så

glade for den aftale da vi indgik den nu har vi så set på følgevirkningerne af den og så konstaterer vi at der stadig væk er for mange der får statsborgerskab og at de en hundrede og tyve irakere

haft statsborgerskab de skulle have været sendt hjem for at hjælpe

alene i dag giver vi jo statsborgerskab til mere end de tusind som dansk folkeparti tidligere har

set til dansk folkeparti så jeg bliver rigtig glad hvis

er rigtig ærgerligt jeg synes måske heller ikke at den samtale egentlig egner sig til at blive ført her men måske snarere skulle være

og en der opfylder det kriterium eller man er nummer tusind og det var ikke et krav der blev fremført i forhandlingerne dengang at der skulle

burde man jo have indkaldt til en ny runde forhandlinger og

jeg må jo godt referere hvad jeg har sagt på det møde

at eftersom der ikke er noget som helst der kan forhindre et hvilket som helst medlem af folketinget i at stille spørgsmål til et lovforslag så giver det

eller herre martin henriksen eller herre christian langballe eller hvem som helst

at få en vurdering af om det vil være i strid med handicapkonventionen eller ej at meddele statsborgerskab til en

der bliver sendt af sted fra udvalget til til indfødsretskontoret om

jeg synes det virker meget impulsivt

godt slå fuldstændig fast at ja det er folketinget ingen andre end folketinget

tildeler statsborgerskab og det gør vi i henhold til lov

jo også sådan at danmark selvfølgelig tiltræder konventioner for at

konvention for at bryde den men jeg jeg har ikke nogen formodning

om at handicapkonventionen skulle tvinge os til sådan per automatik at give statsborgerskab til en hel masse mennesker

jeg kan jo også sige for det er åbenbart en misforståelse der

det er ikke tilfældet længere fordi der er kommet et nyt politisk flertal

regering som betragter det som fuldstændig fundamentalt at man kan dansk hvis man vil være dansk statsborger det er det der binder os sammen det er sproget dansk tales ikke

er man ikke dansker hvis ikke man taler dansk så kan vi diskutere hvor godt man skal kunne tale

et helt fundamentalt krav vi giver altså ikke dispensation

det fik de tidligere sådan er det ikke længere det var også det som grundtvig så smukt skrev at at man skal have for modersmålet øre for at kunne få dansk statsborgerskab

overrasket og og uforstående over for dansk folkepartis reaktion på en ren processuel ting

venstres retfærdighedssans ville altså være voldsomt krænket hvis man sagde til til tusind mennesker der opfyldte

kan godt få men de næste tusind der opfylder nøjagtig de samme kriterier

en misforståelse det er altså ikke nogle mennesker der kommer til danmark som vi taler om her i dag

at de er integreret og indgår i det danske samfund og betragter sig selv som så danske at de søger om

vi så kommet en situation hvor vi mener der skal strammes op og det er klart nok

siger og det vi gør det er der intet odiøst i vi har ikke indgået noget forlig

er en stemmeaftale der er intet odiøst i at sige at nu har vi prøvet at se hvordan den her aftale virker og der er stadig væk for mange der får statsborgerskab det er det der er forudsætningen for at vi siger det vi gør i dag når jeg så tager fat

er det ikke kun et procedurespørgsmål med hensyn til konventionerne det passer simpelt hen ikke det er en nyskabelse i indfødsretsudvalget at tingene skal prøves konventionsmæssigt

som venstre har lagt stemmer til

jeg synes man må rose fru johanne schmidt nielsen hun har gjort det godt

ville det jo være rigtig rigtig rart at have et forlig sådan at socialdemokraterne var bundet

med de partier som jo nærmest synes at alle skal have dansk statsborgerskab så jeg

jeg synes bare det havde været formålstjenligt om man i stedet for havde bedt om at der var blevet indkaldt til drøftelse så vi eventuelt kunne lave en tillægsaftale

fru johanne schmidt

enhedslisten eller andre vil have en vurdering af om noget er i strid med en konvention eller ej så er man i sin fulde

ikke et hav af andre konventioner altså hvad er det egentlig lige at det er handicapkonventionen

konventionsspørgsmål sådan at man kan få givet så mange statsborgerskaber som

og bede om bistand til at få belyst om de her her sager

juristernes opfattelse er i strid med handicapkonventionen eller ej det er der ikke nogen der kan forhindre jeg kan heller ikke

at tage tage ordet eller ikke tage ordet eller stemme det ene eller stemme det andet altså der er bare ting som er ude af ens hænder og som man ikke har nogen indflydelse på

lukket og fortroligt møde men det må vi vi så eventuelt vende i udvalget bagefter så

kvalificere sig til og af den grund er det jo godt at det er et forlig men også fordi det

noget fuldstændig fundamentalt jeg synes der må være noget ro og værdighed omkring det at opnå statsborgerskab så en kvittering for at venstre ligesom

så burde det jo også være muligt at vi kunne sætte os ved bordet og

kom til magten og blev presset af sit parlamentariske flertal til at lave en anden

med ansøgninger at vi fik dem jo båret op

se til at der blev givet statsborgerskab til et hav af mennesker som vi havde sagt nej til

det eneste man opnår ved ikke at binde socialdemokraterne i form af

ingenting ved det her i hvert fald ikke noget positivt det eneste vi opnår

negativt så jeg synes stadig væk det er

det er rigtig ærgerligt at dansk folkeparti åbenbart betragter det her som en teaterforestilling i stedet for at forsøge

herre jan e jørgensen også anerkender jo skyldtes en hel masse nye medarbejdere som blev ansat fordi vi jo har haft en fælles ambition herre jan e jørgensen har sågar da han sidst var i opposition krævet

end glæde mig over vores fælles indstilling til at der bør være et forlig på

sker med de sager der er i de flyttekasser

statsborgerskab eller de ikke får statsborgerskab

et udvalgsflertal ja til at give de mennesker statsborgerskab

jo se på rigtig mange af dem at det var folk der havde søgt flere gange tidligere helt tilbage fra to tusind og et nogle havde søgt fem seks syv otte gange og de havde fået nej alle de fem seks syv otte gange

jeg

og og kan man skrue en eller anden model sammen så man man kan undgå at give dansk statsborgerskab til personer som er erklærede fjender af danmark og danske værdier så ville det jo være

med handler om at lave nogle kriterier der gør at antallet bliver

en kommentar til det her om forlig eller stemmeaftale man skal være opmærksom på at der er fordele og ulemper ved et forlig ulempen

ved et forlig er bla at alle partier har vetoret

bliver enighed om blandt et flertal i folketinget at man ønsker at skærpe kriterierne gøre det vanskeligere at få

i folketinget der ønsker det så der er fordele og ulemper

at det er glædeligt at det er positivt at der er mange der er integrerede der er velintegrerede

har lært sig det ret vanskelige danske sprog dansk

børn sørger for at sende dem i skole sørger for at de bliver danskere vi synes da det er glædeligt at dem der kommer slår rod bliver integreret bliver danskere frem for at leve i parallelsamfund frem for

stadig kun at have deres

synes vi da er glædeligt så derfor kan jeg ikke helt følge den præmis at antallet af dem vi giver statsborgerskab

uddannet sig til at blive danske statsborgere

andet og meget mere objektivt der skal til og som en af dem der har læst

og har været dem igennem synes jeg også

høstet en viden om

investerer i at lære dansk og sætte sig ind i vores

lettere at integrere sig i det danske samfund det er det vi kan bruge mængden

vi kan faktisk lære af de rigtig mange sager så

mange år og rigtig mange af dem har virkelig puklet for at komme igennem det

det er for svært at blive dansk statsborger de her mennesker har virkelig puklet for det

jo et mål for dansk folkeparti det fremgår tydeligt at færre mennesker får dansk statsborgerskab den tilgang deler

og jeg forstår den egentlig heller ikke jeg er meget enig med herre jan e jørgensen når han siger at

en del af danmark og en måde at blive en del af danmark

dansk statsborgerskab jeg har bestemt ikke noget ønske om at der går

os i danmark som ikke er danske statsborgere og som derved for eksempel

en forholdsvis vigtig del af det danske demokrati

at det er fantastisk hvis så mange af os som lever og bor her i danmark er fuldgyldige medlemmer af fællesskabet og for eksempel også har mulighed for at stemme til folketingsvalg det tror jeg ikke kun er til gavn for den enkelte som er så heldig

få det rødbedefarvede pas

samfundet som helhed

det handler jo ikke om hvorvidt man må bo her eller ej som herre jan e jørgensen også sagde på talerstolen for et øjeblik siden de mennesker vi taler om her

altså boet i danmark i rigtig mange år og en del af dem

så vigtigt at få statsborgerskabet

om følelsen af at blive anerkendt som fuldgyldigt medlem af det danske samfund når jeg

statsborgere på statsborgerskabsdagen her på christiansborg

så er lige præcis det her med følelsen af ligesom at blive anerkendt

for at stemme til folketingsvalg og deltage fuldgyldigt i det danske demokrati og den tredje er

for at rejse jeg får desværre ofte henvendelser fra unge mennesker som er forhindret i at tage på studietur med gymnasieklassen eller forhindret i at komme på udvekslingsophold fordi de ikke har

pas og dermed er der altså en række lande man ikke kan få visum til det danske pas er vel sådan cirka noget af det allerbedste man kan have hvis man gerne vil rejse rundt i verden så også i forhold til muligheden for at rejse ud er det danske pas rigtig

dansk folkeparti siger

man lader sig styre af konventioner der er en række konventioner som har betydning for tildelingen af statsborgerskab det er for eksempel statsløsekonventionen børnekonventionen og handicapkonventionen dansk folkeparti får det til at lyde som om der sidder nogle mennesker i et eller andet land eller i anden institution langt væk fra os her i folketinget og os her i danmark

danmark har tilsluttet sig har vi tilsluttet os fuldstændig frivilligt

et flertal i det danske folketing som har besluttet

vi synes statsløsekonventionen er en god idé vi synes det er godt at bekæmpe statsløshed vi ønsker at tilslutte os statsløsekonventionen det er et flertal i det danske folketing som har besluttet at tilslutte sig handicapkonventionen det er et flertal i det danske folketing som har besluttet

fns børnekonvention

ikke nogen udefra som har tvunget os til noget som helst

som har besluttet at de her spilleregler

vi gerne være en del af det kan dansk folkeparti jo så være

forslag i folketingssalen om at danmark skal udtræde af de her konventioner

menneskerettighederne vi har selv besluttet det afslutningsvis

til for at få dansk statsborgerskab hvis nu en person er under

mistanke af pet for at være til fare for rigets sikkerhed skal vedkommende så

problem at forhindre dem i

og det er jo fordi det er en del af en retsstat en del af et retssamfund at man ikke bare fra myndighedernes side kan sige vi tænker at du måske har har gjort noget

men vi sigter dig ikke vi synes det er fornuftigt at det er ved domstolene

at sagsbehandlingen skal sættes i stå

tyder alt jo også på at det kan lade sig gøre derudover er

stemme nej til en dispensationsansøgning

ikke kan få dansk statsborgerskab eller

for at få dansk statsborgerskab altså hvis det nu var enhedslisten

hvis man begår kriminalitet og længden af den karensperiode

skal selvfølgelig følge af hvor alvorlig den kriminalitet er men at man helt afskæres fra nogen sinde at få

nemlig at når man har udstået sin sin straf ja så er man færdig med at udstå sin straf medmindre der er tale om terror så synes jeg faktisk det kan være fornuftigt at man afskæres til evig tid

som begår kriminalitet som atten årig dermed til evig tid afskæres fra det danske pas

blive i danmark eller ej for

så stor en tilknytning at de aldrig kan udvises

skal være i danmark eller ej de skal være her hele deres liv skal de til evig tid afskæres fra et statsborgerskab nej det synes jeg faktisk ikke

skal være svært at få et dansk

er jo et godt spørgsmål vi kan høre at enhedslisten mener at det er

folkeparti mener at det er for let at blive dansk statsborger

det er også regeringens politik det står i regeringsgrundlaget at vi vil skærpe betingelserne for at opnå dansk

at det er færre der får dansk statsborgerskab jeg synes nu alligevel at

er en fornøjelse at byde nye danskere velkommen til vores samfund det sker selvfølgelig med et håb om at de vil tilslutte sig vores formelle fællesskab men sådan set også

er præget af værdier som frisind ligestilling

en komplet mangel på højtidelighed altså det der betyder at der ikke er noget der er så helligt at man ikke

grine af det med et dansk statsborgerskab følger både rettigheder og pligter pligterne er

man forholder sig loyalt til grundloven at man kan tale dansk at man udviser en positiv interesse for og viden om danmark og at man overholder den danske lovgivning blandt rettighederne er en formel

danske statsborgere vil jeg naturligvis sige tillykke jeg glæder mig rigtig meget til at møde de her borgere som aktive deltagere i det levende demokrati som de jo med det danske statsborgerskab formelt set bliver en del af liberal alliance støtter

det er på kanten af at man kommer med sådan et udsagn i en

fra talerstolen men det bliver skrevet ned tak

nye danskere jeg er stolt af og glad for at stå her i dag

i dag fuldt og helt bliver en del af det fællesskab som vi kalder danmark i dag er det

en vigtig del af det danske samfund med de rettigheder og de pligter der følger med i får nu medindflydelse og den fulde ret til at tage del i vores demokratiske diskussioner og vores fællesskab jeg har netop været med

fejre jer alle sammen ved statsborgerskabsdagen i folketinget det var en meget rørende og meget festlig begivenhed

ikke har været nemt for jer at blive danske statsborgere og derfor vil jeg også sige til jer i dag

ikke gæster det er ikke en gave i har fået så i skal ikke gå rundt og

taknemlige for i er danskere fuldstændig som jeg er og fuldstændig ligesom

om at skrive på et kort hvad statsborgerskab betyder for jer og alle de kort står jeg med her så jeg vil slutte af

i et land som jeg elsker

hundrede og ni og tredive mennesker som vi med lovforslaget giver dansk statsborgerskab og med dem jo også fem hundrede og en og halvfjerds børn nogle af de her mennesker er kommet til danmark på grund af krig og forfølgelse nogle er er kommet til danmark på grund af kærlighed uanset hvad har de nu den ting tilfælles at de bliver danskere ja mange af dem har

følt sig som danskere i lang tid så det her er jo ligesom

statsborgere får lov til at få et pas og får muligheden for at stemme til folketingsvalg når man kigger på listen over hvor de forskellige mennesker er født så er der jo folk fra hele verden

fra irak der er fra el salvador der er fra kina filippinerne australien nepal frankrig bare for at nævne nogle lande og så er der selvfølgelig alle dem som er født i danmark jeg er ked af at nogle af jer har været igennem en rigtig lang sagsbehandlingstid jeg er endnu mere ked af at der er mennesker med handicap som med mine radikale øjne burde stå på lovforslaget men som har fået nej fra et flertal i indfødsretsudvalget

festdag i dag jeg er glad for at i vil være en del af det danske fællesskab og jeg håber på at se rigtig mange af

ret til at beklage på demokratiets vegne at dansk folkeparti benytter netop denne sag til at sætte en efter min mening afsporet debat i forhold til det her punkt

også insistere på at holde min oprindelige ordførertale ordførertale til forslag

lov om indfødsretsmeddelelse

kan vi endelig sige tillykke til to tusind

hundrede og ni og tredive nye statsborgere to tusind en hundrede og ni og tredive statsborgere som selv har valgt at de gerne vil være danske statsborgere to tusind en hundrede og ni og tredive nye statsborgere som har brugt rigtig mange ressourcer på at opnå det danske statsborgerskab

at dansk statsborgerskab er noget som man uden videre får så tror jeg at mange nye danskere har en oplevelse af at vejen til statsborgerskab går gennem et mindre og mindre nåleøje det danske demokrati fylder meget i samfundets integrationsindsats

at borgere med anden etnisk baggrund faktisk ved mere end den almindelige

når det gælder de demokratiske spilleregler i samfundet mange deltager allerede aktivt i nogle af de mange foreninger som også er en del af det danske demokrati nogle af jer er måske endda medlem af interkulturelt kvinderåd som jeg besøgte i tirsdags nogle rigtig seje kvinder som først og fremmest kæmper for kvinders ret til ligestilling men som også insisterer på at bevare selvrespekten og værdigheden i en til tider ret rå integrationsdebat her mødte jeg kvinden med tørklædet som insisterer på at blive set som virksomhedsejer

helt i orden det var faktisk rart

som kvinden med tørklædet lidt ligesom når jeg som sygehjælper insisterer på at min viden om samfundet er lige så vigtig for samfundet som folketingsmedlemmets som har en uddannelse i statskundskab

fordi hun indtil videre havde tabt kampen for at

i børnehaven lidt længere op ad gaden for de fine danskere som hun udtrykte det i stedet var hendes søn henvist til en børnehave som alene havde tosprogede børn og det var altså ikke fransk som var andetsproget som hun udtrykte

mulighed for at gå på universitetet selv om deres mor ikke gjorde det jeg synes selv at vi havde mange flere ligheder end vi havde forskelligheder og det er netop det som kvinderne insisterede på at tro på

for lighed for frihed og for demokrati tak fordi i vil være med endnu en gang hjertelig tillykke til to tusind en hundrede og ni og tredive nye statsborgere jeg håber at møde rigtig mange af jer på statsborgerskabsdagen

var det initiativ som ligger i forslaget om at etablere et professionelt og uafhængigt tilsyn med forholdene på vores børneasylcentre for ligesom vi har haft en række sager med uroskabende adfærd hos de unge på vores asylcentre

vi som bekendt desværre også haft en række sager med overgreb og svigt fra personalets side her har ministeren ikke vist sig lige så handlekraftig som hun har gjort når det handler om at skabe ro og orden og det har vi kritiseret mit parti har fra starten sagt at det bedste vi kunne gøre for at forhindre at vi igen kommer til at se sager som dem vi har set på langeland er at sikre et stærkt og uafhængigt tilsyn med forholdene på vores børneasylcentre konkret har vi foreslået at give opgaven til det nuværende socialtilsyn det brugte vi en del tid på at diskutere med ministeren sidste år faktisk også en del

været nødvendigt til trods for at udlændingestyrelsen ikke i to en halv år havde gennemført uvildige faglige tilsyn med driften af asylcenteret på langeland og til trods for

at der ikke rigtig var noget at komme efter og at kommunerne jo kunne føre tilsyn med sig selv uanset om de havde økonomiske interesser på spil derfor blev jeg glædeligt overrasket da jeg læste lovforslaget her og kunne konstatere at ministeren nu var kommet på bedre tanker det vil jeg gerne kvittere for jeg er ikke i tvivl om at det er noget af det bedste vi kan gøre i forhold til at forhindre gentagelse af de triste sager vi har set derudover synes jeg faktisk også det er rigtig fint at vi nu giver personalet

blive udmøntet med lovforslaget indføres der en pligt for lederen af et indkvarteringssted altså et asylcenter hvor der opholder sig mindreårige uledsagede asylansøgere

fastsætte nogle husregler altså en husorden der bliver også mulighed for at sanktionere over for asylansøgerne hvis de overtræder nogle af de regler som bliver fastsat

det også sådan at der indføres en mulighed for at man kan teste

om de eksempelvis er narkopåvirkede på det pågældende asylcenter hvis en mindreårig asylansøger har et misbrug eller hvis der er konkrete

eller anden mistanke der gør at der er behov for at man foretager en sådan test så bliver der også mulighed for at man kan gøre det

i nogle af de mindreårige asylansøgere hvis det er at de udviser en adfærd som ikke er acceptabel eller hvis det er at de nægter at efterleve en af de beskeder der kommer fra

at man kan undersøge

en del af finanslovsaftalen for to tusind og sytten og vi synes det er ganske fornuftigt

stykke tid undervejs men nu bliver det udmøntet og derfor kan vi selvfølgelig støtte lovforslaget så skal jeg sige at vi

videre med nye tiltag på området

synes vi der skal være fastsat en helt generel regel om at hvis der er et asylcenter hvor der er mindreårige

udgangsforbud i aftentimerne og nattetimerne og nogle af de tidlige morgentimer men det

i to tusind og seksten var der adskillige episoder hvor asylansøgere skabte uro og utryghed i lokalområderne omkring asylcentrene og det er selvsagt ikke acceptabelt

det været nødvendigt at foretage en række stramninger på området jeg glæder mig over at vi med dette forslag vil give personalet og de danske myndigheder nye værktøjer til at håndtere de pågældende personer som ikke overholder reglerne og husordenen på centrene konkret vil forslaget blandt andet gøre det lovpligtigt at fastsætte en husorden på indkvarteringssteder hvor der opholder sig uledsagede mindreårige udlændinge og gøre det muligt at sanktionere hvis regler i husordenen ikke overholdes med lovforslaget vil regeringen også indføre et socialt tilsyn på centre

derudover vil forslaget afskaffe voksenundervisning og aktivering på modtagecentrene med forslaget styrker vi

naboerne og beboerne i lokalområdet

nogle steder desværre har været generet af kriminalitet og uro

på den baggrund støtter venstre dette forslag nu må jeg hellere lade være med at glemme at hilse

skal ty til utraditionelle metoder de konservative støtter dette lovforslag men er desværre

altså til et samfund som oftest er meget anderledes end det

de har forladt i hjemlandet derfor synes jeg heller ikke det er svært at forstå at nogle af dem har svært ved

at tilpasse sig og at der er nogle der reagerer voldsomt og

medierne har sat fokus på nogle af de episoder fra to tusind og seksten som bliver omtalt i bemærkningerne til det her lovforslag som vi behandler i dag og i den forbindelse synes jeg jo det er værd at være opmærksom på at ikke alle disse episoder har vist sig

fem drenge fra det nu nedlagte center tullebølle der blev sigtet for voldtægt og blufærdighedskrænkelse på langelandsfestivalen i juli to tusind og seksten er det altså i løbet af foråret blevet klart at der ikke er noget grundlag for at føre straffesag

amts avis dermed ikke sagt at der ikke kan opstå situationer som kræver en konsekvent

vilkår der i deres høringssvar skriver at lovforslaget med de mange

restriktioner og sanktioner tager udgangspunkt i en lille gruppe vanskelige uroskabende børn i stedet for at tage udgangspunkt i flertallet af de uledsagede asylbørn og jeg er enig med dansk socialrådgiverforening som skriver at lovforslaget er præget af en tænkning og et fokus som vi ikke normalt i danmark har når det er børn vi taler om når det er unge mennesker

lovforslag som er domineret af straf kontrol indgreb i frihedsrettighederne

i enhedslisten være med til at se på om operatørerne og det ansatte personale har brug for flere redskaber til at løse de her konflikter problemer som opstår på centrene men jeg synes jo det skal være med udgangspunkt i hvad eksperterne og praktikkerne

de har behov for og ikke med udgangspunkt i en

de regler som gælder for andre anbragte børn

være særlige regler for

har rigtig mange indvendinger indvendinger imod det her

at man ikke lader socialtilsynet have det overordnede

det var sagt på fynsk

uskik at man blander alt muligt sammen i en pærevælling og laver det til et lovforslag

for eksempel har man lige fået proppet et ekstra forslag ind som handler om at asylansøgere altså voksne som sidder på modtagecentre ikke længere skal tilbydes aktivering det er røde kors blandt andet vældig kede af det synes jeg da er en rigtig vigtig diskussion

vi vil tage endelig stilling til det her lovforslag i i løbet af udvalgsbehandlingen vi har en række spørgsmål blandt andet til

hvorfor man ikke bare følger de regler der i øvrigt gælder for børn som er anbragt hvorfor skal der være særlig lovgivning

det ikke er socialtilsynet som har det overordnede ansvar for

husorden og så specificeres det præcist hvordan der kan gribes ind

en aggressiv eller uheldig

gives ligeledes mulighed for at man kan undersøge en mindreårig udlændings person eller værelse uden dommerkendelse og mulighed for at lave rusmiddeltest forudsætningen for at kunne tage imod flygtninge må være at lokalbefolkningen ikke oplever voldsomme omkostninger i form af manglende tryghed derfor er det godt og nødvendigt at der skabes klare

acceptabel adfærd samtidig er det en sikkerhed for personalet at man definerer meget præcist hvad der er tilladeligt i forhold til at løse problemerne liberal alliance stemmer

ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge

med lovforslaget ønsker regeringen at sikre ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge ved blandt andet at indføre en pligt om fastsættelse af husorden på børnecentrene mulighed for sanktionering ved brud på husordenen ved blandt andet fratagelse af lommepenge mulighed for anvendelse af rusmiddeltest

og adgang til at foretage indgreb i den uledsagede mindreårige udlændings ret til privatliv derudover

med processuelt og ulovligt ophold i meget alvorlige tilfælde kan anbringes i blandt andet en sikret døgninstitution der skal ikke herske tvivl om at jeg synes at en klarlægning og præcisering af reglerne

uledsagede mindreårige udlændinge som opholder sig i danmark og er i danske myndigheders varetægt er rigtig rigtig vigtigt det er nemlig vigtigt for mig at sikre at uledsagede børn og unge modtager den samme omsorg og tryghed som alle andre børn i danmark

regeringens begrundelse for det her lovforslag

hvorfor der er behov for at skabe ro og orden på linje med børnerådet børns vilkår dansk socialrådgiverforening og retspolitisk forening med flere

den her gruppe af uledsagede børn og unge i det lys som de kommer til at fremstå i snarere modsat

jeg gerne have at det er hensynet til børnenes ret til omsorg og beskyttelse og ikke en hel begrænset gruppe med særlig støttebehov som danner baggrund for den her lovgivning og det er faktisk også det jeg synes ministeren har givet udtryk for flere gange

og at det er vigtigt at vi sikrer deres vilkår ikke desto mindre

har ministeren i de her konkrete forslag fundet grund til at gøre forskel på uledsagede mindreårige udlændinge og danske børn og unge idet forslaget afviger både fra voksenansvarsloven og serviceloven på afgørende

det bekymrer mig stærkt fordi det er to regelsæt som

bekymret fordi vi nu laver et parallelt lovsæt som jeg er bange for er rigtig rigtig svært at administrere

det er uhensigtsmæssigt både fordi det betyder at vi helt konkret gør forskel på de her børn og unge og fordi det

og det synes jeg jo tydeligt

man kan se i kommunernes landsforenings høringssvar

at kommunerne kommer til at begå fejl ikke tilsigtet men utilsigtet fordi det er særdeles komplicerede regelsæt jeg synes det er helt afgørende at vi behandler børn og unge ens uanset herkomst opholdsgrund eller familieforhold og det synes jeg er bekymrende fraværende

synes jeg at det er kontraproduktivt og forældet at man vil indføre mulighed for at sanktionere uledsagede børn uledsagede børn og unge som bryder husordenen ved

fratage dem deres lommepenge

i forhold til tvangsanbringelser som jeg har været inde på

at det er helt uhensigtsmæssigt at det ikke er servicelovens bestemmelser der finder anvendelse vi er nødt til at sikre ens vilkår vi er nødt til at sikre at kommunerne ved hvordan og hvorledes de skal agere

er rigtig dejligt at ministeren har taget hensyn til nogle af anbefalingerne i høringssvarene hvor

er socialtilsynet der fremover efter aftale med udlændingestyrelsen skal føre det faglige tilsyn

hvad tilsynskonceptet og aftalerne mellem udlændingestyrelsen og socialtilsynet mere præcist vil komme til at indeholde det er jo fuldstændig afgørende at vi får vished om at det tilsyn vi ønsker er tilstrækkeligt og at der bliver ført tilsyn med alle væsentlige forhold

af lovforslaget som omhandler noget helt andet nemlig voksne udlændinge som er indkvarteret på et modtagecenter

skal blandes ind i det her lovforslag jeg synes

ærgerligt at et lovforslag som

været enige om skulle være rigtig godt fordi vi har behov

jeg håbe på at vi i udvalgsarbejdet i virkeligheden kan blive klogere på hvorfor

ikke er ens regler og jeg vil egentlig opfordre til at vi involverer vores vores socialordførere på det her område som er dem der til daglig sidder med regler om anbringelse af børn og unge og jeg vil lægge op til at vi i udvalgsarbejdet får en

høring eller hvad vi nu kan blive enige om hvor vi inviterer nogle mennesker ind der ved noget om det her blandt andet kl

er helt afgørende at vi tager hensyn til deres høringssvar

meget polemik om det her og og indledningsvis meget afvisning fra ministerens side i forhold til om der bliver taget tilstrækkelig hånd om de børn og unge der kommer til danmark

der er et klart nok socialt tilsyn så vi sikrer at alle børn og

unge der kommer hertil som flygtninge har de samme rettigheder som andre børn

med andre børn i danmark

meget høj grad anbragte børn

grundlæggende rettigheder og muligheder og

ret til den beskyttelse men jeg er også enig med alternativets ordfører og andre i at

tilsyn jeg er også meget glad for at ministeren har lyttet til høringssvarene sådan

er godt så er jeg med enhedslistens ordfører i at

en rodebutik der er også andre der

blandes ind i det

man fraviger servicelovens regler om

skal administrere to forskellige regelsæt og hvordan

tilsynet jeg synes at kls høringssvar meget tydeligt understreger

er for nogle kriterier eller retningslinjer

eventuelle videre foranstaltninger der skal sættes i værk

være og hvilke kriterier og

at børnenes rettigheder

det står mål med det som jeg synes fylder temmelig meget i lovforslaget og som

udsatte børn som har rigtig rigtig

få understreget barnets rettigheder her og jeg

jeg håber vi kan komme hen imod det som

af det her gerne med eksperter og

de parter der er berørt det ville være helt oplagt at

mener vi selvfølgelig at det er et skridt i den rigtige retning

vi altså gerne have afdækket en lang række

som sagt sympati for en del af det der skal være en husorden

og nogle sanktioner man kan diskutere proportionaliteten i de sanktioner der foreslås her vi har bemærket

mange af de praktikere der har med

det er et meget fornuftigt lovforslag

betænkeligheder ved

en del af det herunder at man gør børn på asylcentre til en særlig gruppe i forhold til andre andre børn hvorfor

hele det sociale arbejde og kommunernes arbejde med det

er et meget reelt problem som vi også er nødt til at få diskuteret i

de andre ting der også er puttet på så vores udgangspunkt er positivt

på asylcentre eller i lokalområdet har begået kriminalitet og også skabt utryghed og det skal vi ikke acceptere

skal derfor sikre at myndighederne har de rette værktøjer

de også kan tage dem i brug hvis det bliver nødvendigt der skal være klare regler og rammer for de uledsagede mindreåriges ophold i asylcentrene de uledsagede mindreårige skal også forstå

kan have konsekvenser hvis de ikke lever op til dem op og hvis de ikke opfører sig ordentligt

har en negativ og uroskabende adfærd det er netop det som lovforslaget handler om

at der skal udarbejdes husordener for god adfærd på landets børnecentre det var også noget af det herre martin henriksen var inde på og vi indfører også muligheden for at trække de uledsagede mindreårige udlændinge i deres lommepenge hvis de overtræder reglerne herudover gives

personalet mulighed for at gribe ind over for den enkelte uledsagede mindreårig der har en aggressiv eller på anden måde negativ adfærd formålet er

at give personalet klare regler om deres muligheder for at gribe ind over for den enkelte mindreårige vi skal naturligvis altid søge at standse en

midler men der skal være en mulighed for at skride ind for eksempel med fysisk magtanvendelse når der opstår konflikter eller anden aggressiv adfærd det gælder ikke mindst på børnecentrene hvor der jo også skal tages hensyn til de øvrige uledsagede mindreårige en enkelt mindreårig udlændings aggressive adfærd kan påvirke trivslen hos mange af de øvrige beboere og derfor

vi med lovforslaget personalet klare regler for fysisk at

fra en konflikt eller for at standse en bestemt adfærd der gives blandt andet også mulighed

for at personalet fysisk kan gribe ind

indfører desuden også muligheden for

undersøge en uledsaget mindreårig udlændings

så gives der klar hjemmel til

foretage en rusmiddeltest af de uledsagede mindreårige udlændinge

personalet så efter vores mening forebygge uønsket adfærd vi indfører desuden også regler om at uledsagede mindreårige udlændinge i meget alvorlige tilfælde kan anbringes på for eksempel sikrede døgninstitutioner her taler vi om

de alvorlige tilfælde hvor den pågældende ikke kan håndteres inden for rammerne af indkvarteringsstedet herudover skærper vi den gældende ordning om ophør eller nedsættelse af de uledsagede mindreårige udlændinges økonomiske ydelser og det vil blandt andet gælde hvis de

medvirker til deres egen asylsagsbehandling det kommer således til

opfylder sine forpligtelser også selv om man er mindreårig samtidig med at vi giver indkvarteringsstederne flere beføjelser styrker vi også udlændingestyrelsens mulighed

at føre tilsyn med indkvarteringsstederne der indføres således hjemmel til at

socialtilsynet på vegne af udlændingestyrelsen udfører et fagligt tilsyn med

de indkvarteringssteder hvor der er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge

kommer til at at ske bortfald af voksenundervisning og aktivering i modtagecentrene vi har allerede haft

og derfor skal ikke stå og nævne flere af initiativerne end

opbakningen som jo har været relativt stor men jeg kan også forstå at der er lagt op til at der kommer nogle spørgsmål under udvalgsbehandlingen og det ser jeg naturligvis frem til desuden

kan jeg lige nævne her at jeg i går eftermiddag inviterede alle ordførere til en gennemgang af lovforslaget den

også tilsynskonceptet som jeg ved

under deres ophold her i danmark udlændinge

søger asyl her i landet bliver tilbudt mad tryghed sikkerhed mens deres ansøgning behandles af myndighederne og asylansøgerne skal

udlændinge der begår kriminalitet hører grundlæggende efter min mening slet ikke til i danmark det er helt uacceptabelt at

nogle udlændinge kommer til danmark for at søge asyl men derefter misbruger deres ophold til at begå kriminalitet

kan regeringen ikke støtte dansk folkepartis beslutningsforslag dels fordi regeringen allerede har taget initiativ til at se på muligheden for netop at stramme reglerne for kriminelle asylansøgere yderligere og det skal jeg nok komme ind på

dels fordi forslaget efter regeringens opfattelse på flere punkter vil være i strid med danmarks internationale

først forklare hvorfor det ikke

at afbryde sagsbehandlingen af en asylsag hvis asylansøgeren begår kriminalitet at stoppe en asylbehandling før det er klarlagt hvorvidt asylansøgeren skal anerkendes og beskyttes som flygtning vil være i strid med vores internationale forpligtelser det er en forpligtelse der

fremgår af flygtningekonventionen

som pålægger medlemsstaterne at beskytte flygtninge efter angivne principper og standarder lad mig i den forbindelse understrege at der ikke skal være tvivl om at regeringen er indstillet på at gå til kanten af vores internationale konventioner og aftaler men hvis en asylansøger under sit ophold her i landet begår noget kriminelt kan det altså ikke føre til at asylbehandlingen automatisk indstilles det kan til gengæld få betydning for vurderingen af hvorvidt den pågældende kan få asyl i danmark en udlænding som idømmes en frihedsstraf og udvises med indrejseforbud er nemlig allerede efter de gældende regler som udgangspunkt udelukket fra

få asyl i danmark medmindre meget særlige grunde taler for at give asyl

kan man sige at beslutningsforslaget faktisk ikke

skal sætte det lidt på spidsen bidrager til så meget nyt

handler det i mange tilfælde mere om hvorvidt man i strid med vores internationale forpligtelser vil indstille asylbehandlingen

tilfælde af kriminalitet eller om man efter en grundig sagsbehandling vil give afslag på asyl under henvisning til den kriminalitet der så er begået som jeg også ved tidligere lejligheder har sagt flere gange

strammede udvisningsreglerne og i forhold til administrativt udviste asylansøgere

er det min opfattelse at der allerede udføres en konsekvent og målrettet indsats over for præcis den her målgruppe afgørelser om administrativ udvisning

på alle årets dage faktisk også i weekender og på helligdage kan jeg sige til ordføreren fra

der reageres således

over for udlændinge som begår kriminalitet af mindre karakter i forhold til

dansk folkepartis ønske om at udvide gruppen af udlændinge som

udvises på grund af mindre alvorlig kriminalitet

af hovedtemaerne for den arbejdsgruppe som vil blive nedsat

vil se på mulighederne for at udvide den persongruppe som kan udvises administrativt det tror jeg også er noget som dansk folkeparti er

overvågning af udlændinge på tålt ophold indtil udsendelsen er mulig eller indtil de

lad mig til det endnu en gang understrege at udlændinge på tålt ophold er uønskede i danmark og lad mig også minde om at vi for

særlig lang tid siden gennemførte en række skærpelser af vilkårene for udlændinge på tålt ophold vi har blandt andet indført en underretningspligt vi har skærpet straffen for overtrædelse af de pålagte forpligtelser og indført en afsoning i fodlænke i udrejsecentrene og så har vi indført muligheden for at varetægtsfængsle personer på tålt ophold der groft tilsidesætter deres forpligtelser og regeringen har altså

når det kommer til kontrol med udlændinge på tålt

det også er forslagsstillerne bekendt sætter danmarks internationale forpligtelser jo nogle grænser for vores muligheder for at frihedsberøve udlændinge på tålt ophold

internationale forpligtelser indebærer kort sagt at

vi kun kan frihedsberøve udlændinge der ikke har ret til at være her hvis der er udsigt til at de rent faktisk kan sendes ud af landet her gælder det jo for udlændinge på tålt ophold at de netop befinder sig her i landet alene af den grund at de

tortur eller forfølgelse

skride til frihedsberøvelse det ændrer dog ikke ved at

udlændinge på tålt ophold skal udsendes så snart det overhovedet er muligt og det ændrer heller ikke ved at mulighederne for udsendelse løbende skal undersøges det gør udlændingestyrelsen allerede i dag hvert halve år foretages der en grundig gennemgang af sagerne med personer der er på tålt ophold

kan vi jo netop skride til frihedsberøvelse herudover ser regeringen på muligheden for

de såkaldte diplomatiske forsikringer anvendelse af diplomatiske forsikringer vil kunne gøre det muligt at udsende en udlænding på tålt ophold

allerede her sige at anvendelsen af diplomatiske forsikringer er meget vanskelig og

begrænsede muligheder men jeg vil sige det sådan det bestemt noget vi skal se på og vi skal forsøge lad mig afslutningsvis så vende mig mod den del der vedrører forslaget om at skærpe muligheden for frihedsberøvelse af

afviste asylansøgere og kriminelle udviste der godt kan sendes ud af landet her strammede vi jo reglerne

sammen med dansk folkeparti

så vidt muligt skal frihedsberøve afviste asylansøgere medmindre

er altså ikke muligt at skærpe reglerne yderligere i stedet handler det om

jo flere muligheder for udsendelse der opstår

jo flere kan vi jo så frihedsberøve og ja jeg tror faktisk at den her regering har gjort mere end alle andre regeringer på det her område der udsendes

udpeget en udsendelsesambassadør og i mit eget ministerium er der oprettet en særlig enhed der skal arbejde på

holde sig for øje at det jo også handler om værdier og moral også af den grund deltager asylansøgere som udgangspunkt i et asylansøgerkursus der blandt andet har til formål at

asylansøgerne et kendskab til dansk kultur og samfundsforhold specielt for børn i asylcentrene

et medansvar omkring de rettigheder og pligter

danmark op på til slut vil jeg gerne sige

jeg er helt enig i behovet for en

regeringen kan jo så ikke støtte det her beslutningsforslag

stort fokus på indsatsen imod

det er også baggrunden for at

der allerede nu gælder en nultolerance over for kriminalitet begået på eller i tilknytning til

og det er også baggrunden for at regeringen for nylig har fremsat et lovforslag om ro og orden

denne målrettede indsats skal selvfølgelig fortsættes

at beslutningsforslaget jo så også

indeholder en række elementer der vil være i direkte strid med danmarks internationale forpligtelser

det jo rent faktisk også giver mulighed for at diskutere nogle af de store udfordringer

bliver taget i at begå kriminalitet

at det er en rimelig retstilstand man kan diskutere om det er retstilstanden men det er så regeringens opfattelse at det er sådan det er og sådan det bør være mener ministeren det er rimeligt er

efter regeringens opfattelse man kan simpelt hen ikke gøre mere for at komme efter de kriminelle asylansøgere vi har

med en omgang kriminalitet det begriber jeg simpelt hen ikke men jeg

kan sige at det jo så netop også kan få konsekvens for om man

asyl så kan man skælde ud på de internationale konventioner

konstatere at der er internationale forpligtelser det er noget danmark har skrevet under på vi har sagt som regering at vi lever op til de internationale forpligtelser vi har skrevet under på indtil de eventuelt måtte blive lavet om

men vi er ved kanten af hvad vi kan men jeg vil gerne understrege at hvis man

begår en alvorlig form for kriminalitet så

jo fra folketinget så herinde i folketinget kan vi selvfølgelig vedtage en lovgivning

jo det indtryk at ministeren ønsker at gå længere at ministeren ønsker at der skal gøres mere for at få bedre styr på eksempelvis kriminelle asylansøgere og så er spørgsmålet vil man så lave nye vurderinger nye fortolkninger der gør at man kan gå længere her i folketinget eller vil man arbejde for

jeg accepterer også at danmark i sin tid skrev under på nogle internationale forpligtelser som vi

og så længe konventionerne er som de er og danmark har skrevet under på dem som de er nu jamen så må vi

jo netop også i fællesskab har skærpet regelsættet for de asylansøgere

ikke for at vise ekstra respekt for kollegaen det er først

for at give signal om at nu er tiden snart slut

jeg vil nødig ødelægge ordførertalerne men jeg vil også gerne have at vi

taletiden der er ordentlig værsgo til herre dan jørgensen fra

være frihedsberøvet indtil den dag hvor udsendelse er mulig eller indtil

synes kunne være rimelig alternativet er jo at de her mennesker som kan have begået meget alvorlig kriminalitet

går rundtomkring i det danske samfund jeg var lige ved at sige til til evig tid og på et

fået en dom udstået deres dom

på tålt ophold går et stykke tid og

reelt frit omkring i det danske samfund selv om de faktisk er meget kriminelle

kan se eksempler på på mennesker som som

og ja det er nok urimeligt at man ikke kan sende dem hjem men der er tilfælde hvor man ikke kan gøre det

nogle gange er lovgivningen skruet sådan sammen at den ikke er helt rimelig i de

en situation vi står i nu fordi vi er underlagt nogle internationale konventioner som gør at at vi har problemer med at få sendt de

er uenige i overskriften en konsekvent linje over for asylansøgere der begår kriminalitet i danmark det ønsker regeringen også og det har regeringen danmark har en konsekvent linje over for asylansøgere der begår

i danmark som man måske for manges vedkommende snarere burde kalde kriminelle

i en asylansøgning det er desværre realiteten

og heller ikke i orden over for alle de asylansøgere som kommer for at søge asyl og ikke for at begå kriminalitet så vi kan være enige i

det er helt urimeligt at man som asylansøger først

søger til danmark for at finde tryghed

fra krig og forfølgelse og derefter siger tak ved at bryde loven og begå kriminalitet men til trods for at vi jo altså er enige i intentionerne

og konsekvente linje over for kriminelle kan vi altså ikke bakke op om

internationale forpligtelser som vi omtalte tidligere men de internationale forpligtelser er jo også udtryk for nogle retsstatsprincipper

har regeringen altså allerede som ministeren også var inde på strammet reglerne ganske markant over for kriminelle udlændinge og asylansøgere og har i øvrigt også taget initiativ til at stramme yderligere på området

både vores retsstatsprincipper i danmark og den internationale retsorden og derfor kan venstre altså

venstre er jo samtidig meget tilfreds med de stramninger som regeringen allerede har gennemført og regeringens arbejde med at stramme yderligere på reglerne for kriminelle

bundlinjen som jeg ikke tror overrasker dansk folkeparti er at vi

venstre kan bekræfte

lovgivning set i det lys er det så helt ude i skoven at arbejde på at man undersøger om der kan være nye muligheder for at

selv hvis man måtte være taget på fersk gerning skal man jo altså lige omkring en dommer

er hvis man er gået over for rødt lys men at der skal

en juridisk vurdering der gør at man ikke kan gå længere inden for de internationale konventioner

sig efter det ønsker man ikke

at udfordre konventionerne og begynde at fortolke

på en anden måde ønsker venstre at udfordre de internationale konventioner eller ønsker man bare hver gang der

det på det rene men så er der nogle konventioner som er uhensigtsmæssige vi

omtalt statsløsekonventionen

i visse tilfælde har været nødsaget til at give

til personer som har været mistænkt

for at planlægge terror det synes vi er

som sagt i enhedslisten er vi glade for at leve i en retsstat og det betyder jo også at det ikke er politiet der dømmer

dømmer dansk folkepartis

nedre grænse for hvilken type kriminalitet som kan føre til at en asylbehandling skal stoppes og at man

synes at cykeltyve skal straffes men jeg synes jo ikke det ville være rimeligt at sende dem i døden

risikerer vi at sende dem tilbage til

tortur

indtil udsendelse kan lade sig gøre

dårlig stil og uforskammet og alt muligt man skal straffes hvis man stjæler en cykel

enhedslisten kan ikke støtte det her forslag jeg har så lige en kort bemærkning til det her med

jeg synes ikke at menneskerettigheder er en dårlig ting

menneskerettighederne er en god ting

for hvilke rettigheder vi som

at stater kan finde på at behandle deres

noget som bliver proppet ned i halsen på danmark og

med armene bundet på ryggen og kan intet gøre og vi

nødt til at følge de der konventioner men danmark har jo ganske frivilligt tilsluttet sig fns konventioner og danmark har ganske frivilligt tilsluttet sig den europæiske menneskerettighedskonvention fordi et flertal i folketinget synes det er en god idé ingen tvinger os til at følge menneskerettighederne vi har besluttet at det vil vi gerne og vi arbejder i øvrigt ude i verden for at få flere lande til at overholde menneskerettighederne vi støtter ikke

at kriminelle udlændinge bør have noget at gøre i danmark det gælder særlig for asylansøgere

så er kriminalitet et udtryk for en ufattelig mangel

modtagerlandet vi deler derfor forslagsstillernes ambition om at gøre mest muligt for at kriminelle asylansøgere udvises hurtigst

påvirke en beslutning om hvorvidt der tildeles asyl så kan man ikke stoppe asylbehandlingen uden at bryde med danmarks internationale forpligtelser om man kan lide det eller ej

konventioner fra nitten halvtredserne til det enogtyvende århundredes virkelighed

for et internationalt retsgrundlag der balancerer flygtningenes humanitære behov med modtagerlandenes ret til ikke at blive pålagt urimelige byrder herunder at skulle behandle kriminelle asylansøgere med fløjlshandsker

melding i dag og også lidt det som fru laura lindahl siger så siger man jo

set at konventionerne er som de er og derfor kan vi

om det fortsat er liberal alliances opfattelse at man som minimum skal kigge på at fortolke konventionerne anderledes og hvis det

en eller anden idé om hvad det er for nogen konventioner som liberal alliance mener man skal opdatere eller man skal

fortolke fortolke anderledes er det den europæiske

for

det gør op med magtens tredeling således

den ikke kommer til at gælde for asylansøgere i beslutningsforslaget gør dansk

på alle mulige måder strider mod helt fundamentale menneskerettigheder og det

ydermere strider fuldstændig grundlæggende mod vores retsprincipper her i danmark vi er en retsstat og det synes jeg absolut vi skal værne om det strider helt grundlæggende mod de internationale konventioner

ting som venstres ordfører sagde

handler grundlæggende om forståelsen af

hvad er det for nogle principper som

jeg tror at venstres ordfører herre jan e jørgensen sagde at det var lidt friskt at udvise mennesker før der er

det var måske en mild

træffer træffer man administrative beslutninger før

der er faldet dom i en

er det jo helt grundlæggende underminering af

den retsstat og det retssamfund som

at sagsbehandlingen af en asylansøgning afbrydes øjeblikkeligt hvis en asylansøger bliver grebet på fersk gerning i at begå kriminalitet og vedkommende skal herefter kunne udvises administrativt og muligheden for administrativt at frihedsberøve kriminelle asylansøgere skal efter vores opfattelse endvidere udvides så de kriminelle asylansøgere der ikke kan udvises for eksempel på grund af risiko for tortur

overvåget indtil udvisning er mulig eller indtil de udrejser frivilligt

vores klare holdning at på mennesker

og krænkende for vores retsfølelse det er også en hån mod de velintegrerede udlændinge at grupper af kriminelle på groveste vis udnytter et asylsystem som oprindelig havde til formål og hensigt at hjælpe mennesker i nød

er et presserende behov for en lovgivningsmæssig nytænkning som samlet set kan give en mere konsekvent linje over for asylansøgere som begår kriminalitet det nuværende asylsystem formår ganske enkelt ikke at håndtere de udfordringer med asylansøgere som groft og gentagne gange fuldstændig uden tanke for det land som har taget imod dem misbruger asylsystemet og misbruger den gæstfrihed der er vist dem fra det danske samfunds side

stop for behandling af asylsag ved begået kriminalitet og vi foreslår udvidede muligheder for administrativ udvisning

af kriminelle asylansøgere indtil den dag hvor de kan

at de her personer har lov til i visse tilfælde at gå frit omkring i det danske samfund det er os meget imod at selv selv om

er der tilfælde hvor man fortsætter med at behandle deres ansøgning om asyl deres ansøgning om at få lov til at tage ophold i danmark det burde være fuldstændig indlysende

misbruger den gæstfrihed som man har vist fra det danske samfunds side som har taget imod de her mennesker

alligevel begår kriminalitet og overtræder dansk lovgivning så burde

forslaget hvilket er beklageligt og uforståeligt men vi arbejder

med området og vi håber at vi en dag kan overtale nogle af de andre partier til at se fornuften i at der er behov for

konsekvent kurs på det her

som vedtaget det er

inden vi går videre kan jeg meddele at vores altid opmærksomme medarbejdere har set at mange af ordførerne her er på mange sager i træk

baglokalet undervejs

jeg gør opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niende

jeg byder velkommen til ordføreren for forespørgerne til begrundelse

beboerne i brøndby strand

at etniske minoriteter ikke

uintenderet og det er det

om at det er de ikke på baggrund af deres etnicitet det må være folks adfærd der afgør

og ikke igen ender med at stemple en hel gruppe i vores samfund

dansker at være indvandrer eller efterkommer

vedtagelse i folketinget jeg må ærlig talt indrømme at det ved første øjekast var mig lidt uklart hvilken vedtagelse det er der henvises til for jeg har ikke ikke kendskab til at vi her i folketinget har vedtaget en tekst som angiver et sådant modsætningsforhold

erfaret at man fra oppositionens side ikke har holdt

og dansk folkeparti om hvad det var der i virkeligheden stod i vedtagelsesteksten

gætte på at det det må være den vedtagelsestekst der blev vedtaget for tre måneder siden den der hedder v otte og tredive som man henviser til

men det må vi få afklaret senere som et af flere eksempler

skrev den radikale leder herre morten østergaard den syvende februar her i år på sin facebookprofil om vedtagelsen og jeg citerer

etnisk baggrund forhindrer

en gang til har vi aldrig nogen sinde sagt eller ment at nogle individer på forhånd er udelukket fra at blive danske og jeg gentager også gerne at der selvfølgelig er gode eksempler på personer med ikkevestlig indvandrerbaggrund som arbejder og som bidrager positivt til det danske samfund

værdier og normer til sig men når det er sagt

at et fokus på gruppen med ikkevestlig indvandrerbaggrund som en gruppe med særlige integrationsudfordringer er både berettiget og saglig og relevant

opgør befolkningen efter om de har dansk vestlig eller ikkevestlig herkomst og vi har meget store integrationsudfordringer i danmark

forstår jeg heller ikke oppositionens insisteren på at spilde vores alle sammens tid

at fejllæse den tidligere vedtagelse som

blev vedtaget her for tre måneder siden i stedet for

problemerne er veldokumenteret finansministeriet udsendte i sidste måned en økonomisk analyse

viser ikke overraskende at ikkevestlige borgere medfører en nettoudgift på tre og tredive milliard kroner målt i to tusind og fjorten tal og forklaringen er selvfølgelig at alt alt for få er i arbejde og omvendt at alt

vil selvsagt vokse hvis vi ikke gør noget ved det

det helt nødvendigt at begrænse antallet af asylansøgere og familiesammenføringer ligesom det er nødvendigt at stille krav og sikre en integrationsydelse så det kan betale sig

arbejde som vi har gennemført i regeringen med regeringspartierne og dansk folkeparti men det handler også om mere end bare økonomi

om danmarks sammenhængskraft

at vi de homogene og hårdtarbejdende skandinaviske befolkninger har skabt samfund som på den ene side er er rige og som på den anden side formår at give alle en fair chance og hjælpe dem som

jo nok her vandene skiller at det ikke er foreneligt med massiv indvandring af grupper med meget anderledes kulturbaggrund og lave kompetencer det forudsætter efter min mening at vi begrænser antallet af asylansøgere og familiesammenføringer for antallet har en stor betydning for danmarks fremtid indtil videre

har vi gennemført fem og halvtreds opstramninger fem og halvtreds stramninger som jo har

det formål at sikre at vores udlændingeregler er tilpasset den aktuelle flygtningesituation for at passe godt på danmark fem og halvtreds stramninger som vil bidrage til

skabe forudsætninger for en mere vellykket integration af dem som allerede er her i landet debatten i dag

for at opremse alle regeringens fem og halvtreds opstramninger på udlændingeområdet men jeg kan da nævne at vi på asyl og familiesammenføringsområdet blandt andet har indført en begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til personer med beskyttelsesbehov her i danmark en udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelse og en øget adgang til frihedsberøvelse af af afviste asylansøgere

en ting er sikkert regeringen vil fortsætte den stramme konsekvente og realistiske udlændingepolitik for den er hele forudsætningen for en bedre

lad os så tage fat på integrationsopgaven integration er ikke et spørgsmål om at vi alle sammen bøjer os lidt ind mod hinanden og så mødes vi nok et sted på midten

et spørgsmål om at når man kommer til danmark

det betyder at man tager sproget til sig at man tager værdisættet til sig

den kultur som vi har her i landet

fundament af frihedsrettigheder

tro præcis på den gud man vil man kan sige præcis hvad man vil man kan også tegne præcis hvad man vil og man kan også få det trykt i avisen og så er det selvfølgelig et spørgsmål om at man arbejder at man forsørger sig selv og sine og at man i det hele taget bidrager positivt til det danske samfund

regeringens fokus ligger ikke

rimeligt at man så hurtigt som muligt giver et bidrag til det danske samfund når man er her og så er det helt afgørende for den enkeltes integration i det danske samfund at man kommer ud på arbejdsmarkedet at man møder danskere at man lærer sproget og at man kommer til at lære de danske normer og værdier at kende og at man tager dem til sig hvis vi skal have flere i arbejde ja så skal det selvfølgelig også kunne betale sig at arbejde og det er derfor vi har indført integrationsydelsen to

så skal integrationsindsatsen jo foregå ude på virksomhederne

knytte det fællesskab som arbejdsmarkedet også er

gerne benytte lejligheden til at takke både kommunerne men også arbejdsmarkedets parter altså arbejdsgiverne og fagbevægelsen for det gode samarbejde vi

og hvor der jo netop nu er fokus på job fra dag et vi har gjort det klart at alle nyankomne som udgangspunkt er jobparate og skal ud

god opdragelse derfor fremlagde vi i oktober måned sidste år to handlingsplaner med en lang række nye initiativer en om

forebyggelse af ekstremisme og radikalisering og en om bekæmpelse af social kontrol og æresrelaterede konflikter som det også fremgår af

har personer der har boet i danmark i en årrække jo mulighed for at søge dansk statsborgerskab i regeringen

i danmark som en menneskeret vi ser det derimod som et meget meget stort privilegium

man skal gøre sig fortjent til

og noget som skal afspejle og understøtte vores målsætninger

at jeg også glad for at vi med indfødsretsaftalen fra to tusind og femten

en ny indfødsretsprøve

og så også en forlængelse af karensperioderne hvis man begår kriminalitet

vil jeg gerne sige jeg anerkender fuldt ud at der bestemt er mennesker her i danmark med ikkevestlig indvandrerbaggrund som

af det fællesskab vi har her og som har taget

værdier til sig værdier om demokrati om frihed ligestilling

rigtig mange af dem men der er desværre også alt for mange hvor det ikke er tilfældet og derfor

massivt integrationsproblem i danmark som er koncentreret

bruge deres energi på at insistere på at fejllæse en enkelt passage i en vedtagelsestekst mere end at forholde sig til sagens substans det synes jeg ærlig talt

at vi med dagens vedtagelse fremover kan koncentrere os om det vigtige arbejde der dog for pokker må ligge foran os alle sammen

for mig handler det som sagt om at der skal føres en stram udlændingepolitik at der skal mærkbare økonomiske incitamenter til så vi kan få flere i arbejde at integrationsindsatsen

stille meget klare krav om at man netop skal ud på en arbejdsplads at vi gør op

hinanden og så mødes et sted på midten

må man tage det danske værdisæt til sig

kan man bygge sit eget liv oven på det fundament som generationer før os har lagt

tro på lige præcis den gud man vil man kan sige lige præcis hvad man vil man kan også tegne præcis hvad man vil og her er piger og drenge kvinder og mænd lige meget værd oven på det fundament kan man så bygge sit eget liv man kan bare ikke slå hul på fundamentet

vedtagelsen markerede

etniske minoriteter som jeg sagde i min begrundelse

danske samfund med meget stor sandsynlighed og jeg synes det har en værdi i sig selv at

fra alle bag vedtagelsen og det er

med vilje eller ikke med vilje til at udskille en gruppe af borgere på baggrund af deres etnicitet og signalere at disse borgere ikke ville men også at de ikke kunne blive en del af vores fællesskab

profetielementer i v otte og tredive

stigmatiserende for en voksende gruppe af danske borgere opdelingen skaber på

på forskellige måder afhængigt af ens etnicitet og det er skadeligt for vores sammenhængskraft som samfund vi har ikke flere kategorier af medborgerskab konsekvenserne er måske allerede også ret

halvfjerds procent af unge med minoritetsbaggrund stoler ikke på os folketingspolitikere

det er jo rigtig godt med en sund skepsis man kan sige at det faktisk er enormt dansk men det er måske også

i den her debat at vedtagelsen fra februar ikke var bygget op om viden og fakta for eksempel

faktuelt ingen sammenhæng i de udsatte boligområder

kriminalitet

så viser de at det hovedsagelig er etniske minoriteter

udsatte boligområder efter mørkets frembrud ikke

så kan man sige at vi her i folketinget

socialt udsatte boligområder

ministeren lægge vægt på det synes jeg er rigtig godt og selvfølgelig også om hvordan vi så samtidig inkluderer flere i vores danske fællesskab

men det er kritisabelt at folketinget i

fald indtil vi får vedtaget noget andet mener at alene

af indvandrere og efterkommere uden videre forklaring i sig selv er

som nogle der i sig selv bør vække bekymring ved deres tilstedeværelse det er en meget stigmatiserende meget generaliserende formulering som er skadelig

for

sådan set også ministeren udlægge bekymringen kan jo være

mellem antallet af indvandrere og efterkommere med rødder i ikkevestlige lande

kriminalitetsraten i et givent område

bor i et boligområde det er

indvandrere og syv procent af efterkommere som

efterkommerne sig utrygge ved ophold i deres nærområde

at vi skulle til

endnu mere alvorligt

socialt udsatte boligområder

fastholde de stærke beboere det er rigtig vigtigt at have for øje at mange steder

firs procent af alle efterkommere fra ikkevestlige lande

det finansministeriets redegørelse

kompetencer og børn med en tværkulturel

gør en forskel for at bryde mønstre og baggrunde det tror jeg vi alle sammen er optaget af at vi møder hinanden at med en aktiv boligpolitik sikrer at vi ikke isolerer os i boligområderne

i dag er områder i danmark hvor andelen af danske borgere med rødder i ikkevestlige lande er over halvtreds procent

udfordring på blandt andet boligområdet

minoritetsetniske borgere og etnisk

at dette bør imødegås med blandt andet en aktiv boligpolitik uddannelsespolitik arbejdsmarkedspolitik og

det radikale venstre at fortsætte den her debat fru sofie carsten nielsen og resten af det radikale venstre kan ikke det er

have været i tvivl om

være indvandrer eller efterkommer af indvandrere fra et ikkevestligt land har fru sofie carsten nielsen

noget tidspunkt troet at noget medlem af

uden for den her folketingssal rundtomkring i

og som jeg er helt overbevist om at også herre jakob ellemann jensen fik rigtig mange henvendelser

om efter debatten om v otte og tredive er

den vedtagelse der står indtil der er en

besluttet at det er folketingets opfattelse danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i danmark jeg er rigtig rigtig glad for at der er medlemmer af folketinget der efterfølgende har udtalt at det var en uheldig formulering men det er helt grundlæggende i respekt for det folketing som vi er en del af at det er den vedtagelse der står nu som et flertal af folketinget står bag og det er det signal der står indtil det

som fru sofie carsten nielsen står

ikke det vi mener det er ikke det vi på noget tidspunkt har ment alligevel

har man fortsat den her kampagne hvem er det der stigmatiserer hvem er det der generaliserer hvem er det der taler om etnicitet

kampagne på det her jeg har tværtimod samarbejdet med blandt andet mino danmark der samler fakta og viden om minoritetsetniske borgere i danmark for at få fakta frem det var også derfor jeg brugte

min ordførertale på netop at tale om

er at vi får en anden vedtagelse og at flertallet i folketinget ikke sender det samme signal så både minoritetsetniske borgere og børn med adoptivbaggrund unge voksne med adoptivbaggrund føler

side syntes var et rigtigt godt forslag til vedtagelse står etnicitet for eksempel ikke nævnt

fru sofie carsten nielsen der nu bringer etnicitet ind i debatten

udtryk for en persons hudfarve det var blandt andet derfor vi ikke inddrog det i den debat vi havde og i det forslag til vedtagelse som vi havde dengang fordi vi netop ikke ønskede at det var det vi skulle diskutere men

sofie carsten nielsen og radikale og alle mulige andre diskuteret

det forslag til vedtagelse som det radikale venstre lægger frem i dag nævner man jo faktisk som de eneste for første gang i den her debat i et officielt dokument fra folketinget

og der er nogle statistiske begreber som vi bruger

et flertal i folketinget hvor der står at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i danmark det er

er nogle i de her områder der ikke kan opfatte sig selv som danske og at det er en meget stor procentdel

det er det vi ønsker jeg er glad for at herre martin henriksen

man bevidst ønsker at misforstå det jeg synes også at de partier der påstår at folketinget har vedtaget at personer med ikkevestlig baggrund i alle tilfælde er udelukket fra at blive danskere

står det tilbage at en masse mennesker med anden etnisk baggrund efterkommere af mennesker

indvandrerbaggrund og adopterede børn voksne og unge har fået opfattelsen af at de ikke kan regne sig selv for danske det synes jeg må være i folketingets interesse at lave om

rent faktisk er blevet sagt jeg kan simpelt hen ikke se at der er nogle der nogen sinde har hævdet at det skulle være uforeneligt

at man er indvandrer eller efterkommer af indvandrere fra ikkevestlige lande jeg kan jeg kan simpelt hen ikke se hvem det er der har påstået det

og fakta kan man da ikke gå ud og hævde

folketingets opfattelse at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i danmark

indtryk fra de mange mange mange henvendelser jeg og formodentlig også herre christian langballe har modtaget fra danskere med anden etnisk baggrund med adoptivbaggrund der har fået opfattelsen af at et flertal i folketinget ikke anerkender dem som danskere det er det billede der står hos mange derude og det mener vi i radikale venstre og blandt forespørgerne at vi skal tage

at det lader til at der

stort flertal der netop mener at selvfølgelig kan man opfatte sig selv som dansker når man har en anden etnisk baggrund en adoptivbaggrund eller andet det synes jeg så

har man den her debat og åh hvor er det dejligt men op til den her debat er de radikale

med udsagn som simpelt hen ikke dækker noget som helst andet

verden til at se ud i forhold til dansk folkeparti og det er bare

på branden så den breder sig og bagefter pege fingre og sige det var de andres skyld

set radikale venstre har gjort det sidste for jeg nægter at tro på at man kan

som har stået bag den her vedtagelsestekst skulle mene at det var uforeneligt med at være dansker at man eksempelvis var adoptivbarn

det vidste man jo godt og derfor blev det også drøftet i debatten så jeg synes radikale venstre dengang valgte at hælde benzin på branden frem for

ikke var intentionen det har jeg meget meget stor respekt for

som vi har til at slukke brande med er jo at få omgjort

i folketinget så det parlamentariske redskab er jo at få omgjort

vedtagelse og det er anledningen til den her forespørgsel og det er anledningen til at få sendt et tydeligt andet signal til mennesker med anden etnisk baggrund adoptivbørn og unge om at de selvfølgelig er det og det er fordi det jo

og jeg har meget meget endda rigtig stor respekt for ordførerens arbejde med at

med de grupper som det handler om

er enig i at der var adoptivbørn og og danskere med minoritetsbaggrund der fik den opfattelse at at de

hvad de gjorde men

der dengang optrådte særlig hjælpsomt

indsamler viden og fakta forsøger at

jeg ved at ordføreren fuldt ud anerkender så jeg tror at ordførerens mål og mit mål langt hen ad vejen er det samme så har vi haft forskellige veje til det mine parlamentariske redskaber er at kunne få lavet

sige andet end det siden vi havde debatten

ordføreren eller mange andre

og netop derfor er det min opfattelse

der ikke står en vedtagelse tilbage som fortsat signalerer at et flertal i folketinget bakker op om

i værste fald besluttede et flertal af folketinget at man ikke kunne være dansker hvis forældrene var indvandret fra et ikkevestligt land jeg har siden snakket med mange mennesker på vestegnen som har spurgt specifikt ind til den her vedtagelse og mange er blevet såret og flere har oplevet det som et tilbageskridt for integrationen at folketinget kan finde på at vedtage den slags og det har været nødvendigt både for boligselskaberne i brøndby strand og for kommunen at understrege at danskere selvfølgelig kommer i mange farver og med mange baggrunde de borgerlige partier i brøndby kommune har i den forbindelse spillet en positiv rolle jeg er også selv overbevist om at de borgerlige partier her i salen føler sig misforstået

at man sagtens kan være dansker og samtidig være barn af indvandrere og her kunne forespørgselsdebatten så slutte men så let slipper vi ikke for bag ved misforståelsen og de kluntede formuleringer gemmer sig en helt afgørende diskussion gæstearbejderne fra

halvfjerdserne er meget bevidste om deres nationale identitet de er kurdere tyrkere og pakistanere de er født i hjemlandet og de taler deres modersmål perfekt de har minder fra deres opvækst og de har en stærk nationalfølelse men deres børn som er født i danmark har ikke de samme rødder i forældrenes hjemland en ung fyr fra albertslund forklarede mig at han både følte sig fremmed i danmark og tyrkiet han har aldrig været på brøndby stadion men han følger den tyrkiske fodboldliga meget tæt

bedsteforældrenes landsby i konyaprovinsen sidder han hele dagen og keder sig på byens netcafé og spiller computerspil med vennerne hjemme i danmark hans tyrkiske er gebrokkent og blandet op med engelsk dansk og arabisk han er fortabt mellem to nationer og frarøvet en ægte nationalfølelse

jeg spurgte en anden ung mand om han følte sig mest som dansker eller som tyrker svarede han med ét ord muslim at sikre et ejerskab til danskheden er et vigtigt spørgsmål og at forhindre parallelsamfund er en vigtig opgave men min oplevelse er at vi er ved at svigte på begge områder stadig flere unge i vores samfund føler sig ikke som danskere det er katastrofalt de tyrkiske kurdiske og arabiske parallelsamfund er stadig mere isolerede fra det danske desværre i tirsdags sad jeg på en tyrkisk restaurant på vestegnen med min familie vi var de eneste der snakkede dansk

radio over højtalerne tyrkisk tv på fjernsynet der hang i hjørnet tyrkisk personale tyrkiske kunder ved siden af en tyrkisk slagter til den anden side en tyrkisk frisør og rundt om restauranten

flertal af tyrkiske og kurdiske beboere på skolen et flertal af deres børn som kan vokse op og kun lære dansk som et teknisk andetsprog resten af tilværelsen klares på tyrkisk det er et enormt politisk svigt det splitter vores samfund det forhindrer oplevelsen af samhørighed det undergraver solidariteten og det vil blive velfærdsstatens endeligt hvis ikke vi får det håndteret det er korrekt når folk peger på

boligpolitik socialpolitik

ikke afvise men husk på at langt de fleste indvandrere er lovlydige flinke og rare mennesker der klarer sig ganske udmærket i vores samfund med uddannelse og fast arbejde de er ikke sociale klienter og alligevel vokser parallelsamfundene og de er en del af det vi kommer derfor ikke uden om at tale mere direkte om loyaliteten og interessen for det danske fællesskab og dermed om danskhed jeg plejer selv at bede unge danske muslimer om at tage legoklodstesten og jeg kan hermed introducere den også for folketinget

og der på samme tid er en muslim der skvatter i en legoklods i sin lejlighed i malmø du kender ikke nogen af dem

den anden tror på samme gud som dig selv hvem vil du helst have at dine skattekroner går til at hjælpe

og kan kalde sig danskere i hjertet men jeg vil ikke benægte at alt for mange og stadig flere hellere vil hjælpe den svenske muslim og det er et gigantisk problem for velfærdsstaten ligesom det

problem hvis skatteyderne i thisted ikke føler nogen samhørighed med borgerne i brøndby strand så smuldrer opbakningen ganske enkelt til social og geografisk omfordeling jeg vil derfor godt benytte denne debat til at sige meget klart til indvandrerne og deres børn og børnebørn zap hen på dansk tv

ved at være træt af at så mange interesserer sig mere for vejrudsigten i tyrkiet end i danmark i bor jo her ligesom jeg godt vil sige til alle der betvivler om indvandrerne og deres børn og børnebørn kan være danskere at de må pakke deres gammeldags forstokkede forståelse af danskhed væk det etnisk og religiøst homogene danmark er slut sæt matador på

hvis du savner det men væn dig til at danskere nu kommer i mange farver og mange

opfattelse at integrationen fungerer bedst når dansk sprog og kultur er bærende i skoler og boligområder det er derfor folketingets opfattelse at parallelsamfund bør imødegås med en aktiv integrationspolitik som sikrer at borgerne møder hinanden på tværs af sociale og kulturelle baggrunde folketinget opfordrer derudover regeringen til at arbejde videre med en politisk målsætning om at fastholde et lavt antal af asylansøgere og familiesammenførte

debatten om f en og tyve klart tilkendegivet i øvrigt af undertegnede at personer som har en anden baggrund end den typiske danske baggrund sagtens kan opfattes som værende danske hvis de har tilpasset sig det danske samfund og er gledet ind i samfundet og har taget dansk kultur til sig jeg tror faktisk at det var det

lang tid siden de eneste der i den offentlige debat gentagne gange har skabt tvivl om dette er de radikale og venstrefløjen hvilket jo er en anelse absurd al den stund at venstrefløjen påstår at de står last og brast med dem

faldet de velintegrerede indvandrere i ryggen fordi de siger til dem at folketinget har vedtaget at de aldrig kan blive danskere og de siger

at det ikke passer jeg tror at de siger det for

skabe fjendebilleder og for at fastholde fortællingen om at de

er nogle værre nogle men jeg tror at

radikale og enhedslisten er helt med på at vi er nogle værre nogle så

længere tid har budt mange af de herboende indvandrere og efterkommere velkommen i det

fællesskab vi stiller blot

man skal nemlig yde noget for at være med i det

fællesskab og man skal som det vigtigste tage dansk kultur og danske traditioner til sig og gøre dem til sine egne og vil man ikke det udelukker man sig selv så enkelt er det

hudfarve eller andre ting i den dur det har jo ikke noget med det at gøre overhovedet vi skal naturligvis fortsat diskutere hvordan vi kan undgå at danskere kommer i mindretal i bestemte områder i danmark det er det vigtigste punkt på dagsordenen i dag i morgen

og ud i fremtiden det er klart det vigtigste punkt

man kan kalde svenske tilstande i dansk politik hvor der manipuleres med virkeligheden og hvor det er blevet vanskeligt at diskutere med udgangspunkt i fakta som blandt

jeg synes det er trist for den offentlige og politiske debat og vel egentlig også lidt ødelæggende for demokratiet når manipulation bliver ens bedste argument men det skal ikke få

vil vi gerne diskutere politik med udgangspunkt i fakta

kan det har man efter vores opfattelse tabt debatten på forhånd vi bakker naturligvis fortsat op om det forslag til vedtagelse som blev vedtaget sidste gang og vi synes egentlig at det står fint

der er den største trussel mod danmark

personer med indvandrerbaggrund stiger voldsomt frem mod

tres hvilket svækker den sociale og kulturelle sammenhængskraft

på den baggrund opfordrer folketinget på det kraftigste regeringen til at vedtage en politisk målsætning om at danmark årligt skal reducere antallet af opholdstilladelser således at der gradvist kommer mere styr på indvandringen

indsatsen skal først og fremmest handle om at nedbringe den ikkevestlige indvandring med udgangspunkt i denne vedtagelse opfordrer folketinget regeringen til at indkalde

ikke skulle fokusere på der hvor problemerne er og er størst

mere muslimske end danske blandt efterkommere og det var noget af det

mere muslimske jeg

føler sig mere muslimsk end dansk men skulle vi ikke målrette mod de fire procent i stedet for at tale om at

mindretal af danskere

altså som en gentagelse af vedtagelse og risikerer at sende præcis det signal igen at mennesker med anden etnisk baggrund

man skal fokusere på problemerne og hovedproblemet er jo at indvandringen er for voldsom især den muslimske indvandring og den skal bringes

hovedproblemet og det er det vi fokuserer på

mange forskellige forslag til vedtagelse i dag at det ville være rigtig dejligt hvis man kunne blive enige om at forsøge at nedbringe den indvandring som er årsag til mange af de debatter vi har her som jo er årsagen til at vi ser problemer ude i forskellige områder og som er årsagen til at der er områder i danmark hvor danskere er i mindretal det er sådan det er når man kigger på

er det sådan at statistisk set er der områder i danmark hvor danskere er i mindretal og når man som dansker bevæger sig ud i de områder

debat og det bliver man nogle gange nødt til at gøre for ellers giver debatten ikke mening det er sådan at der er områder i danmark hvor danskerne er i mindretal det er sådan det er det er virkeligheden vi bliver nødt til at forholde os

vi ikke løse virkelighedens problemer

hvis det er i mjølnerparken den gruppe som bliver defineret som værende ikkevestlig

langt i retning af det danske samfund at de så ville være danske det sørgelige er jo at mange af de personer formentlig ville blive sendt på genopdragelseslejr

sig til at få eksempelvis en dansk

at grunden til at det er sådan er fordi vi fortsat har indvandringen

fra muslimske lande som bliver ved med at bringe nogle normer og værdier og kulturer kulturer til danmark som er uforenelige med det at være dansk og der kommer vi ikke uden om at begrænse

hvorfor er det så at jeg er så så utaknemlig er det fordi en ellers væsentlig debat om antallet af indvandrere og efterkommere i boligområder bevidst og målrettet blev kørt af sporet af de partier som står bag dagens forespørgsel nej det er ikke derfor men det gjorde den og det var synd

bevidst og mod bedre vidende i forlængelse af den debat har fordrejet flertallets holdninger har skudt os i skoene at vi skulle mene at man ikke kan være dansker hvis man er indvandrer eller efterkommer af indvandrere nej det er heller ikke derfor men det har i

er det fordi de samme partier fortsatte en løgnagtig og manipulerende kampagne selv om både jeg selv og adskillige andre ordførere fra min side af salen havde tilbagevist den forkerte udlægning nej

heller ikke derfor sådan er politik nogle gange hvorfor er det så at jeg står her og er småvrippen og ikke vil takke for debatten det er fordi ordførerne fra nogle af de partier som står bag debatten i dag kynisk og manipulerende gjorde alt hvad de kunne for at bygge mure op imellem dem og os

fordi de samme ordførere tog en masse uskyldige mennesker som gidsel i et øjebliks eufori over at kunne tiltuske sig nogle stemmer

nogle partier der slår sig stort op på at ville give tryghed for de mennesker der kommer til vores land i stedet jog en masse mennesker en skræk i livet mennesker som har kæmpet for at få danmark ind under huden mennesker som er blevet danskere i skræmte dem ved at hævde at et flertal i folketinget ikke anerkender dem som danske selv om i godt ved at det ikke er rigtigt i var ligeglade med dem i brugte dem som brikker i jeres kyniske spil

jeg er almindeligvis særlig om fredagen et menneske med overskud og en positiv indstilling herunder ikke mindst til mine politiske modstandere

jeg er ikke vred jeg er rasende og jeg er også skuffet tag endelig ikke fejl der skal være plads til at sætte synspunkter på spidsen men når man som politisk parti synker så lavt at man deler videoer med børn der bryder sammen i tårer fordi

ind at flertallet herinde mener at de ikke er danske

så er det ikke bare polemik så er det ondskab og det kan i ikke være bekendt

være dansk er noget værdifuldt

svaret på dagens forespørgsel er i virkeligheden kort nej

det er ikke uforeneligt med at være dansk at man har en ikkevestlig baggrund men det vidste

jeg kender ikke et eneste medlem af folketinget der mener

hvis vi skal få lidt relevans ind i debatten det er man jo juridisk når man er dansk statsborger

jeg en af dem der holder mig til grundtvigs definition og

efter min lille tirade er

plads at få et par gode borgerlige ord fra præstens mund

til et folk de alle hører som sig regne selv dertil har for modersmaalet øre har for fædrelandet ild jeg skal hilse fra herre naser

fra det konservative folkeparti som ikke havde mulighed for at være her i dag og sige at det konservative folkeparti er fuldstændig enig

følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at danmarks statistik opdeler befolkningen i tre grupper personer med dansk oprindelse indvandrere og efterkommere indvandrere og efterkommere underopdeles efter om de kommer fra et vestligt eller et ikkevestligt land folketinget noterer sig dermed således som regeringen og et politisk flertal tilkendegav i forbindelse med behandlingen af f en og tyve

ikke i sig selv har betydning for om de kan betragtes som danske og om de betragter sig selv som danske personer der bor i danmark men som har udenlandsk oprindelse er statistisk set ikke nødvendigvis danskere men de har mulighed for at søge et dansk statsborgerskab folketinget betragter dansk statsborgerskab som et stort privilegium hvilket bør afspejles i de krav der stilles for at opnå

ordet

hen hvor et flertal i folketinget ikke sender det signal som blev sendt med

en anden retning derfor vil jeg spørge herre jakob ellemann jensen om ikke det er sådan at når man stemmer

nielsen brugte flere måneder på at hævde at vi mente nej ved fru sofie carsten nielsen det ja for det var et af de første spørgsmål der blev stillet her i folketingssalen fru sofie carsten nielsen gik imod bedre vidende ud og hævdede at venstre og andre partier mener noget vi ikke gør og tog alle de her mennesker som gidsel

hverken den kampagne eller de påstande som herre jakob ellemann jensen

fremsætter men jeg tager til efterretning at der

vedtagelse nu og det var jo præcis formålet med at

set om enten at stedfæste eller at gøre det modsatte af en opfattelse som aldrig har været hverken regeringspartiernes eller dansk folkepartis som jeg hører herre martin henriksen men som det radikale venstre alligevel har været på turné med mod bedre vidende det her har vi hele tiden vidst det har vi alle sammen vidst for det har vi alle sammen sagt

at hævde at der ikke har været nogen kampagne

og så lige få lov til at kigge lidt på hvad man har lavet der når man laver annoncer film facebookkampagner og holder taler

født her eller i hvert fald er kommet hertil for rigtig mange år siden for den vedtagelse

den vi diskuterer som dansk folkeparti venstre de konservative og liberal alliance skrev er svær at læse på andre måder end at selv om man har dansk pas

er det åbenbart ikke nok til at blive kaldt

i dagene og ugerne omkring den her debat

en vedtagelse i folketinget egentlig var

naturligvis ikke var tilfældet

vældig vældig kede af at at

i et land som man jo føler sig som en del af når man er født

en regering som siger til en

problem når danske borgere kommer til at føle sig uvelkomne i deres eget land

sådan at hvis man er bare det mindste interesseret i at få integrationen

en dårlig idé at skubbe unge mennesker væk fra fællesskabet

helt åbenlyst man gjorde

man så dansker jamen det er sådan set ret simpelt i hvert fald den juridiske del af det

er man dansker med de rettigheder og pligter som det nu engang medfører og for at opnå et statsborgerskab stilles der en række krav vi kan politisk diskutere hvilke krav der skal stilles jeg er uenig i en lang række af dem man stiller på nuværende tidspunkt

og når først man så får det danske pas er man af staten og det danske fællesskab anerkendt som værende

jeg helt med på at danskhed samtidig er en følelse og derfor mener jeg såmænd også godt man kan føle sig dansk uden at have et

statsborgerskab men følelser er per definition subjektive det er kun den enkelte der ved om han eller hun føler sig dansk eller ej det bliver meget meget uhyggeligt vi ender i det man må kalde sindelagskontrol hvis politikere begynder at blande sig i det spørgsmål

i øvrigt har et bredt folketing

jo for ikke så længe siden anerkendt at man faktisk godt kan føle sig dansk samtidig med at man føler sig alt muligt andet vi har nemlig besluttet at man gerne

i danmark og i australien eller i danmark og

og tyrkisk eller dansk og fra australien debatten i

februar handlede om boligsammensætningen i brøndby strand

at boligområderne bliver mere sammensat at der både

som har etnisk dansk oprindelse borgere som ikke har etnisk dansk oprindelse at der både bor overlæger og sosuer at der ikke er nogen områder hvor næsten alle er på overførselsindkomst

andre der aldrig nogen sinde har mødt et menneske på kontanthjælp men kun hører om

ja det skal vi det er afgørende det er vigtigt både for integrationen men også for sammenhængskraften i danmark at vi i langt højere grad møder hinanden på kryds og tværs her taler vi bestemt ikke kun om etnicitet det handler også om det der med hvilken uddannelse man

uddannelsespolitikken og vi skal bruge beskæftigelsespolitikken og vi skal bruge

integrationspolitikken og så videre og så

så skal vi vide at det er ualmindelig skadeligt for den integration som vi alle sammen taler om hvis man siger til unge mennesker vi synes ikke rigtig i

jeg er glad for at det fuldstændig klokkeklart bliver slået fast af alle partier faktisk i dag at selvfølgelig kan man være dansk selv om man er født i et andet land selvfølgelig kan man være dansk selv om ens forældre kommer fra et andet land men jeg synes ikke det er mærkeligt at der var nogle der kunne få den tanke at det ikke var opfattelsen

som som blev vedtaget her i i folketinget i februar

jeg og ventede på at komme på talerstolen da venstres ordfører læste sit forslag til vedtagelse op men jeg synes at det lød som om

uskøn debat i den ellers rolige vinterferie på baggrund af vedtagelsesteksten kunne man høre politikere og journalister udøve en disciplin i noget der minder om en absurd quizleg om hvad der kvalificerer danskhed men spørgsmålet giver ikke svar på det problem man ellers gerne vil kaste lys på nemlig at finde ud af hvad man stiller op med de boligområder hvor integrationen har fejlet og hvor en antidemokratisk og totalitær ideologi hersker blandt nogle af borgerne når vi i februar endte med at tage en længere debat om danskhed skyldes det dels en klodset formulering i vedtagelsesteksten dels at dele af venstrefløjen ønskede at læse den vedtagelsestekst som en vis person læser bibelen debatten skred fuldstændig af sporet når adoptivbørn fra korea kunne se sig selv involveret i spørgsmålet om danskhed

i salen det var både forkert og urimeligt og værst af alt ingen lærer noget af det

jeg synes det var uklædeligt at man endte med at såre nogle mennesker ved at tage deres identitet som gidsel i debatten om man fungerer som aktivt bidragende

det her land har aldrig været et spørgsmål om det etniske ophav som vi hver især har kun en af mine forældre er for eksempel

skal holde særlig øje med hvad mine værdier er eller om jeg må bo tæt på andre med blandet etnisk herkomst selvfølgelig ikke alligevel

det den drejning debatten tog i februar

det er da også en vigtig problemstilling at rejse en vigtig debat forudsat den bliver indgået på de rette præmisser selvfølgelig er det dybt problematisk at der findes boligområder små enklaver hvor demokratiske og frihedsmæssige værdier er under pres hvor social kontrol og tvang er hverdagskost og hvor man ikke lever i trit med det samfund vi kalder det danske

ligesom der ikke kan herske tvivl om de skadevirkninger sådan et parallelsamfund kan have problemet med debatten i vinter er at den fokuserede på et forkert mål

at være dansk men problemerne i de her områder handler om alt andet end etnicitet når man kun ser på etnicitet sætter man et kunstigt skel mellem det at være dansk og danske forældre og bedsteforældre og det at være noget andet noget fremmed for hvad er det væsentlige hvad

hvis vi skal udrydde de udemokratiske og skadelige kræfter i samfundet når vi støder på radikaliserede kræfter og når sære og antidemokratiske holdninger bliver flashet i offentligheden skal vi

højt og tydeligt og øjeblikkeligt tage afstand derfor er ytringsfrihedens absolutte ukrænkelighed helt nødvendig det væsentlige for danmark er jo ikke om en given borger har nogle forældre der er brune eller

det væsentlige er ikke om man tror på gud eller allah det vigtige er om man er en deltagende demokratisk borger om man forstår og respekterer demokratiet friheden samfundspligten det vigtige mål er at vi får borgere danskere mænd og kvinder der bidrager til vores samfund og hvis børn bliver opdraget til at gøre det samme

i frie og frivillige fællesskaber værner om de rettigheder og friheder vi skatter så højt og hvor man bekæmper de kræfter der har til

at skade det omkringliggende samfund i et frit samfund har vi mange privilegier friheden til at leve som man vil og retten til at tro på det man vil blandt andet

der gælder alle borgere pligten til at tage ansvar for sit eget liv og for sin familie pligten til at yde sit til fællesskabet pligten til at beskytte sine egen og andres frihed vi har alt for længe været for dårlige til at stille krav om selvforsørgelse for eksempel alt for mange står uden for arbejdsmarkedet en at de sikreste nøgler til i første omgang at afkode et samfund og til at føle sig som en del af fællesskabet er at have et arbejde et arbejde giver indsigt i hvordan fællesskabet tænker hvilke værdier der for dem er en selvfølge hvilke uskrevne regler man skal kende når man ikke

krav til at folk skal arbejde og forsørge sig selv så vil de selv og deres børn i langt højere grad bliver en del af det fællesskab vi andre har

er det danske så i stedet for at vi endnu en gang holder det her lands medier og borgere som gidsler i en falsk debat om madvaner og kræver dna kortlæggelse af

sig ind i boliger i bestemte postnumre så lad os minde hinanden om hvad det egentlige problem er og dermed arbejde på at finde en løsning liberal alliance støtter den af herre jakob ellemann jensen oplæste tekst til vedtagelse

den lange lange række af mennesker som jeg er sikker på vi alle sammen har fået mails fra som er mennesker

dag debatten var i folketingssalen men ikke desto mindre

herre jakob ellemann jensen læste den udtalelse op som jeg synes er rigtig rigtig

fordi det er vigtigt at understrege at man kan være dansk ligegyldig hvor man kommer fra det handler også om hvordan man føler det inde i hjerte altså om man føler sig som dansker og det skal vi passe på

definere oppe fra den her talerstol

det der skete den dag

vi kom til den dag på baggrund af

der blev vedtaget den dag og det kan vi altså ikke komme udenom ligegyldig om vi

fordi der var nogle oppositionspartier herinde der

jeg synes det er rigtig fint at vi har den her debat i dag hvor vi faktisk får bekræftet hinanden i at

være dansk selv om man ikke er af dansk oprindelse så var fru sofie carsten nielsen inde på

er problemstillinger i de her områder

utrolig vigtigt at se på hvad fakta så

vi ved at to og firs procent af

fra ikkevestlige lande endnu ikke er fyldt fem og tyve og det vil sige

kommet ud på arbejdsmarkedet derfor skal vi huske på

er kæmpe store arbejdsløshedsproblemer vi skal bare huske at

har store problemer med at kunne komme ud af de her boligområder vi ved fra minodk

at en med et mellemøstligtklingende navn skal søge syv og tyve procent flere gange for at komme i betragtning betragtning

til en bolig og vi ved at blandt de fem største grupper af indvandrere er det kun knap fem og tyve

som har en disponibel indkomst på over tredivetusind kroner per husstand det tilsvarende tal for majoritetsdanskere er lidt over fem og tres procent så ja

nogle udfordringer som vi kan gøre noget ved her i folketinget og som vi så har forskellige politiske opfattelser af hvad vi bør gøre ved der er helt klart nogle problemstillinger og hvis det stod til alternativet

den her debat lever op til det formål som

at være dansk og der hører jeg jo at der heldigvis er et bredt flertal jeg vil endnu en gang sige at selvfølgelig

være dansk selv om man kommer fra

der er forhåbentlig nogle flere der følger med jamen så så

tjent et eller andet formål tjah men men hvis fru josephine fock allerede

den dag hvor vi havde

af mente at det var en misforståelse eller at noget kunne misforstås

har man så ikke også et ansvar for at

den misforståelse og sikre at den misforståelse ikke breder sig og at der ikke er uskyldige mennesker som bliver kede af det

bliver trådt over tæerne i stedet for at deltage i den kampagne som bliver dygtigt orkestreret af fru sofie carsten nielsen

en forpligtelse også når man repræsenterer en ny politisk kultur til

jeg sikker på at man må kunne det lyder som om

vedtagelse lander herinde i folketingssalen så de ikke kan blive misforstået er et faktum at at der var rigtig rigtig rigtig mange mennesker og det må herre jakob ellemann jensen også selv vide der følte sig ramt

som træder rigtig rigtig mange mennesker over tæerne og det må vi have et fælles ansvar for at rydde op i

man kan sagtens være pæredansk selv om man

hen bare ikke at jeg så alternativet

på samme side som mig altså på den side der ønskede at bekæmpe misforståelsen

i danmark den måde vi omtaler andre befolkningsgrupper

jeg var rigtig glad for herre jakob ellemann udtalelser dagen efter og ros til

også gik ud offentligt og sagde vi bliver nødt til at have en ordentlig debatform vi bliver nødt til at have en ordentlig retorik når vi snakker om mennesker med anden etnisk herkomst end dansk

er også medvirkende til at vi får integrationsproblemer vi er aktivt med til at udstøde nogle grupper i øjeblikket sådan som jeg ser

at man ikke synes der er noget problem jeg kunne godt tænke mig at høre om alternativet har den opfattelse at det er et problem at der er tror jeg over tyve boligområder i danmark

det er realiteten er det udtryk for en positiv udvikling og ønsker alternativet at vi skal se mere af den udvikling og er alternativet

politisk og principielt modstander af at man påpeger at der statistisk set faktuelt er områder i danmark hvor danskere er

en anden etnisk baggrund end dansk

har de samme muligheder for at søge bolig og at man får de samme muligheder for at have en indkomst som

som jeg også tror der var en

sagde i sin ordførertale hvis vi ser på kriminalitetsstatistikkerne

de mennesker der bor i de boligområder at det præcis

anden etnisk herkomst end dansk det er da der vi skal tage fat så ja der er problemer men men vi skal tage fat på dem med de værktøjer som vi ved kan hjælpe og det er

give folk mulighed for at komme til

har vi jo bakket op om den aftale der er blevet lavet med regeringen i forhold til

frihedsrettigheder vi har en grundlov og så videre

det danske folk er fru josephine

de her ting hvis du ønsker at blive betragtet som dansker

ikke noget at gøre med ens baggrund eller

hudfarve det har noget at gøre med at man tager de kulturelle ting til sig mener alternativet at

opgørelser er adoptivbørn faktisk registeret som værende børn af dansk

i forhold til de øvrige spørgsmål som herre martin henriksen stiller så

komme rigtig meget rundt i danmark og snakke med de mennesker vi

forskellige religiøse opfattelser

om de har forskellige kulturelle baggrunde eller religiøse opfattelser

rigtig rigtig mange af dem der føler sig som danskere eller også føler de sig

eller dansksomaliere det synes jeg de skal have lov til og jeg synes at vi skal give dem mulighederne for

martin henriksen er enig i men det gør vi jo altså ikke med den retorik vi er i fuld gang med at køre ud over hele landet i øjeblikket i forhold til hele tiden at stigmatisere

en bestemt formulering og kørt en eller anden stemning op men jeg synes nu

at regeringen og

misforstå og så indgår det jo sådan en sammenhæng

teste alt muligt i forhold til om det er dansk nok

for sig at venstre burde tage et større opgør med den

vilde protester man havde forestillet sig at det

en film om dybbøl mølle og dannebrog og bøgeskove og gymnastikpiger og gymnastikdrenge og så videre i stedet for var det folk der gik på arbejde og cyklede mennesker der producerede skorstene

det var ikke højskolesangbogen det var jazzmusik negermusik som det blev kaldt

derfor er hele den diskussion jo også sindssygt flydende altså hvad

alle mulige mennesker

den her lidt mærkelige diskussion udspringer jo af en en forespørgselsdebat om

del af ghettoen i stedet for se

i en enhver henseende en dårlig udvikling i enhver henseende

om om man er dansk eller ej

og om en socialpolitik der har været forfejlet og

så lad os da se på hele ghettoiseringen ud fra det som det jo primært er

er i visse boligområder og som man i øvrigt også kender i stort set alle andre lande

en kampagne fra oppositionens side

fordi det indgik i en sammenhæng hvor der kom så mange negative kommentarer fra dansk folkeparti

om udlændinge og ikkedanskere hvor man hele tiden hele tiden har skullet køres op imod muren er du dansk nok

det er da en af grundene til at der bliver reageret så voldsomt når man nu

er faldet i god jord eller hvordan man udtrykker det hos herre

indstilling at have til tingene når man siger

handle om danskhed fordi det er ekskluderende og

i virkeligheden et irriterende parameter at måle på

navn til en debat der handler om

den her debat så det har da baggrund i det som sker man har en diskussion om

jeg synes er en væsentlig problemstilling at diskutere og

tale om det vi skulle have talt om den dag nemlig beboersammensætninger ghettodannelser og så videre hvorfor har i så ikke rejst en debat om det i stedet for at rejse en debat om det i synes er irrelevant det er simpelt hen bare ikke logisk for mig og det er ikke for at

sætte det på plads men det ændrer da ikke ved at jeg synes det er noget

at hver gang man diskuterer et eller andet problem

spørgsmål om danskhed som de nationalkonservative har en tendens til jeg mangler stadig væk at se herre jakob ellemann jensen tage det store ideologiske opgør med de nationalkonservative

borgerlige partier har undret os lidt over den

venstrefløjen har lagt for dagen når det handler om at tillægge os motiver og intentioner som

tror måske nok at den toppede og og det er meget negativt ment den dag

særdeles manipulerende video

at skyde os nogle motiver i skoene som som vi overhovedet ikke

bare sige det ligeud jeg synes det er usmageligt jeg synes slet ikke at det

og jeg synes ikke det er værdigt når det radikale venstre

handlinger vel vidende at det fuldstændig er imod alt hvad der har med virkelighedens verden at gøre

en særdeles manipulerende tone fra

faktisk så manipulerende at da fru josephine fock for ganske få minutter siden stod heroppe på talerstolen og sagde at

første debat om danskhed havde spurgt mig om man ikke

i og med at det kunne misforstås

ikke huske det spørgsmål fra fru josephine fock og man kunne høre på fru josephine fock at hun ikke kunne huske hvad jeg havde svaret under den første danskhedsdebat

lige været forhandlingerne i folketingssalen igennem

så kan man sige at fru josephine fock

til min partifælle herre jakob engel schmidt som var ordfører den dag men nej fru josephine fock stillede heller ikke spørgsmål til herre jakob engel schmidt

debatformen her i folketinget og jeg synes måske nok også at det siger en lillebitte smule om moralen her gik jeg faktisk og troede at alternativet havde sat nogle helt nye regler og normer op for hvordan debatformen skal være i folketinget men hvis det er den her slags regler man har sat sat op hvor man er dybt manipulerende og skyder folk motiver i skoene som de aldrig

har haft og ovenikøbet står her på folketingets talerstol og siger ting der er direkte usande

med det forslag til vedtagelse som blev vedtaget sidste gang og

at hvis man ser på selve debatten og ikke på vedtagelsesteksten står det jo klokkeklart hvad det var der

ment i sin tid at der så er nogle der

anført mener jeg af det radikale venstre men der er flere der forsøger at komme i førerfeltet der i øvrigt ikke et særlig smukt førerfelt vil jeg sige

så en en anden sag jeg synes da i hvert fald også

på hvad herre martin henriksen sagde den dag under debatten så er der i slet ikke noget at tage fejl af

egentlig blev sagt under debatten og ikke bare manipulere med det efterfølgende men det er måske lidt a la det

at debatten om danskheden

kendetegnet ved nogle bestemte ting vi taler dansk vi har en fælles kultur fælles traditioner

fælles frihedsrettigheder og så videre

for meget at forlange af folk der kommer hertil og

at de bliver nødt til at tage del i det danske samfund

omfang tager kulturen og traditionerne til sig hvis de af

det omkringliggende samfund og af flertalsbefolkningen

handler om at vi alle sammen bøjer os lidt imod hinanden og mødes på midten det handler om at når man bor i danmark må man tage det danske værdisæt til sig vores traditioner vores normer og værdier netop det at man kan sige hvad man vil at man kan tegne hvad man vil at man kan tro på den gud man vil

tale sproget selvfølgelig og forsørge sig selv det mener jeg

så bare lige for at afslutte det med vedtagelsen altså det har jo været en dybt manipulerende debat der har været efterfølgende anført af det radikale venstre

er jo ikke en eneste her i folketinget der har været i tvivl om hvad der reelt stod i den vedtagelse i sin tid men

altså det der med at man bliver beklikket

en debat i dag der siger

folk kan være danskere uanset om de har en ikkevestlig baggrund og det synes jeg er rigtig positivt

hvis ministeren ønsker at fortsætte den her skyttegravskrig

af det er jo også respekten for mennesker og deres personlige integritet

at vi har behov for et opgør med berøringsangsten og

vi kan aldrig gå på kompromis med vores grundlæggende frihedsrettigheder og ligestilling mellem kønnene

det gælder os alle kvinder og mænd uanset hvor vi kommer fra derfor

er det også regeringens politik

nyankomne flygtninge tidligt og meget tydeligt

vi skal stille krav om at alle indordner sig

disse fælles spilleregler uanset om

enige i dem eller ej samtidig

skal vi forebygge at nogle flygtninge og indvandrere får lov

isolere sig i parallelsamfund hvor social undertrykkelse kan finde sted upåagtet at at det er til stor skade for både de unge kvinder og også mænd

til skade for integrationen helt generelt det kræver en oplysningsindsats og den indsats begynder i dag allerede på asylcentrene

regeringen har derfor sikret at

asylansøgere der ankommer til landet hurtigt introduceres til de gældende demokratiske principper ligestilling og

det at asylansøgerkurset på landets asylcentre

særskilt undervisning i ligestilling kvinders og minoriteters rettigheder samt seksualmoral

samme emner også vil indgå i en

standardpakke for undervisning som udkommer inden sommerferien

desuden skal de nye beboere

minimum seks gange årligt tilbydes seksualvejledning

er derfor helt enig i behovet for den undervisning som sf efterspørger og hilser det også meget velkommen at

sf sender et signal om en klar opbakning til det men jeg mener altså samtidig at

foreslår noget der allerede er realiseret

sundheds og og seksualundervisning og og familiekundskab er

et obligatorisk emne som skal indgå i undervisningen i

første ni klasse

så op til den enkelte skoleleder at beslutte hvilke fag undervisningen skal indgå i undervisningen skal blandt andet bidrage til elevernes forståelse af normer og idealer for køn krop og seksualitet og også hvordan forståelsen påvirkes af det samfund som man lever i undervisningen her skal også styrke elevernes handlemuligheder i forhold til eget liv vi ved

er unge der desværre ligger under for traditionelle opfattelser af køn og seksualitet og som udsættes for social kontrol undervisningen i emnet er derfor vigtig for den gruppe af unge så de netop kender deres rettigheder

kunne sige fra over for undertrykkelse regeringen vil

derfor gerne indføre en evaluering

obligatoriske emne med henblik på at følge op på om undervisningen i emnet kan styrkes samtidig

er rettigheder og friheder og ligeværd en central del af fundamentet for såvel folkeskolen som resten af vores samfund og kan derfor ikke isoleres til alene at omfatte undervisningen i et bestemt emne på skoleskemaet det skal gennemsyre gennemsyre hele skolens virke

det ville være uhensigtsmæssigt at begynde at indføre et vejledende timetal for et emne der allerede skal indgå i de fag som der er afsat timer til det ville enten medføre en længere skoledag eller en nedprioritering af timetallet i skolens andre fag og desuden

mener vi at at undervisningen i emnet styrkes af at det tænkes ind i skolens fag dér hvor det ud fra de lokale forhold har

er det helt centralt at de kan planlægge og gennemføre undervisningen med den frihed som jo netop gør at de adskiller sig fra folkeskolen

har vi gennemført tiltag der understøtter at de frie grundskoler

forbereder eleverne forbereder eleverne på at de lever i et samfund med frihed og med folkestyre i foråret to tusind og seksten blev der indgået en politisk aftale om styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler

især sætter yderligere fokus på at de skal leve op til og forberede eleverne

leve i et samfund med frihed og folkestyre det omfatter også ligestilling mellem kønnene med aftalen

udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse desuden

leve i et samfund med frihed og folkestyre styrket og aftalen indebærer blandt andet skærpelser i forhold til skoler som er under skærpet tilsyn

undervisningsministeriet vil i forlængelse af aftalen

i løbet af to tusind og sytten gennemføre et tematisk tilsyn

på en række frie grundskoler med særlig fokus på ligestilling mellem kønnene herunder fokus på undervisning i emnet sundheds og seksualundervisning og familiekundskab regeringen bakker altså med andre ord fuldstændig op om intentionen bag sfs beslutningsforslag om at vi skal sikre at flygtninge og indvandrere og deres efterkommere har en tilstrækkelig viden om de demokratiske grundprincipper herunder

ligestilling mellem kønnene som gælder i danmark på den baggrund

vil regeringen gerne foretage en evaluering som der bliver foreslået her af emnet sundheds og seksualundervisning og familiekundskab

undervisningen i emnet kan styrkes og hvordan det reelt fungerer når det gælder det eksisterende asylansøgerkursus indeholder det allerede undervisning i emner som netop ligestilling og kvinders rettigheder og regeringen ser derfor ikke et behov for at udvide kurset på

at at der bør fastsættes et vejledende timetal for emnet

sundheds og seksualundervisning og familiekundskab i folkeskolen eller de frie grundskoler så regeringen kan på den baggrund ikke støtte det samlede beslutningsforslag

de har fået asyl flygtninges vej ind i det danske samfund

den forbindelse var jeg i morges klokken seks såmænd til rundstykker og kaffe i en skurvogn

i albertslund hvor de har fået to syriske bygningsarbejdere ind i sprogpraktik dem snakker jeg med en gang imellem for at høre hvordan det er at komme til det danske samfund de har været bygningsarbejdere i syrien og nu er de det jo så i danmark og hvordan oplever de det

det der med værktøjet skal de nok få på plads og tempoet skal de nok også få på plads og det samme med kvaliteten det er mere de værdier der er i danmark

jeg sad og snakkede med dem kom jeg til at spekulere på hvad der egentlig

ville jeg opdrage mine børn med de værdier der nu er i polen

ikke vil opdrage mine børn efter polske værdier hvis jeg flyttede til polen det

måske har de ret

om dobbeltmoral jeg mener at det ville handle om værdirelativisme hvis vi ville sige at man blot skulle opdrage sine

hvorfor er det så at jeg mener at de her to syrere bør opdrage deres børn efter de danske værdier og ikke efter de syriske værdier

jo fordi jeg synes at vores værdier er bedre andre argumenter kan jeg ikke komme på altså det er bedre at gå ind for fri abort end at være imod fri abort og det er bedre at give ens datter mulighed for at gifte sig med hvem hun vil

det forstår jeg godt at det kan være svært for mennesker at omplante deres værdier og deres kultur til det danske samfund

alle os der står her på kanten og kigger ind i den her værdikamp som mange unge muslimer står i i danmark

oplever kun overfladen af hvor voldsom uenighed og hvor voldsomt et socialt pres der er i de her miljøer

ung dansk muslimske dreng komme hjem til sin familie og sige at han var homoseksuel det sker jo ikke

forestil jer en pige komme hjem og sige at hun besluttet sig for at smide tørklædet eller at hun vil være kæreste med en fyr der har danske forældre eller forestil jer at hun kommer hjem og siger

have abort eller forestil jer at hun siger

hun ikke deltage i ramadanen eller forestil jer at hun siger at hun vil praktisere sin religion på en anden måde end forældrene har opfordret hende til i praksis er det jo sådan i danmark at en stor del af de frihedsrettigheder der gælder for os andre

for de her unge mennesker og at der foregår en voldsomt ideologisk kamp om hvilke værdier de skal basere deres liv

alt det vi kun ser på overfladen er en rå og brutal ideologisk kamp om de unge muslimers sjæl og deres identitet jeg opfatter det ikke sådan at det er en kamp imod islam men jeg opfatter det sådan at det er en kamp for oplysningstidens idealer der er

har kæmpet for at oplysningstidens idealer skulle realiseres i det danske samfund

jo altid ment at det gjaldt for alle og det gælder selvfølgelig også for de unge muslimer der vokser op i danmark

en del af de familier der nu er kommet hertil også i løbet af de sidste par år jeg opfatter sfs beslutningsforslag som et forsøg på at få staten

det officielle danmark til at melde sig ind i den kamp og stille sig på oplysningstidens side og sørge for at de mennesker der kommer hertil også bliver børn af oplysningstidens idealer det kan vi

kun bakke op omkring og derfor

så tit at vi støtter beslutningsforslag men vi synes at det er vigtigt ikke bare at sende det signal men også at folketinget tager

kamp om de unge muslimers identitet og idealer og værdier

bliver det danske samfund mere tydeligt på at vi står

at man bliver nødt til at sige at venstrefløjen jo bærer

en del af ansvaret for at det er gået så galt som det er gået fordi man jo tror eller man forsøger at bilde folk ind at lidt

undervisning kan fjerne over tusind års kulturpåvirkning når folk lige kommer til danmark og hvis de får et par undervisningstimer i det

at man via undervisning forsøger at præge de mennesker der kommer til danmark det har man jo sådan set gjort i et pænt stykke tid på forskellige måder og

med den undervisning som man modtager eksempelvis

ikke noget problem med lige at give et serviceeftersyn men jeg vil nu sige at hvis man virkelig skal tage hånd om de her problemer

kommer man ikke uden om som jeg også sagde i min forrige ordførertale at

hvad det er der er årsagen til at vi har de her problemer i det danske samfund og det er den indvandring som kommer hertil og især den indvandring som kommer hertil

fra muslimske lande derfor skal man jo også gøre op med nogle af de ting som ligesom symboliserer

den kvindeundertrykkelse der er i islam altså gøre op med nogle af de muslimske symboler for eksempel tørklædet kønsopdelt svømmeundervisning og så videre

tydelig på at tage klar afstand fra de kulturelle normer som er årsagen til

undervisningsdelen men vi vil ikke bilde folk ind at bedre undervisning grundlæggende løser problemerne

og sørge for at man ikke isolerer sig i parallelsamfund og bliver udsat for social kontrol skal nyankomne have en sund og frisk start

foreslår så at de eksisterende introduktionskurser på på asylcentrene skal udvides til at omfatte menneskerettigheder generelt og at flygtninge samtidig skal have indblik i de normer vi har i

at asylansøgerkurserne på landets asylcentre

omfatter undervisning i i ligestilling seksualmoral og kvinders rettigheder så derfor er det et godt

og det er sådan set så godt et forslag at det allerede er blevet indført og

altså er omfattet af de gældende regler da jeg læste beslutningsforslaget glædede jeg mig over at opgøret med social kontrol var i fokus fordi social kontrol strider mod alle

de danske frihedsværdier som vi kender og som er med til at karakterisere

vil regeringen også gerne være med til at gennemføre en evaluering af faget sundheds og seksualundervisning som forslagsstillerne har foreslået for skal vi bekæmpe social kontrol og lykkes med at integrere nyankomne flygtninge skal de også kende deres rettigheder og lære at sige fra over for uretfærdighed fra forslagsstillerne lyder der så til sidst et ønske om at der skal indføres et

timeantal for undervisning i i seksualundervisning det er uhensigtsmæssigt og det er det fordi det vil gribe ind over for skolernes mulighed for at

tilrettelægge undervisningen

antallet af timer i andre fag fordi det er jo sådan at der allerede i dag er afsat timer til at seksualundervisningen kan indgå i

om man er født i danmark af pæredanske forældre eller om man er kommet hertil

der er heller ikke nogen tvivl om at mange af de mennesker som kommer hertil som flygtninge nu kommer fra lande og kulturer som er meget anderledes end

det danske samfund og derfor er det også helt afgørende at de her mennesker for eksempel får at vide at

man har som kvinde som mor rettigheder

over sine børn når man bliver skilt det er der andre lande hvor man ikke har det er vigtigt man får at vide at

man faktisk selv må bestemme hvem man gifter sig med at at der findes noget der hedder retten til abort

er god men hvis vi ser på den del som for eksempel handler om asylansøgere

de her elementer er en del af det introduktionskursus som asylansøgere får når de kommer så derfor tænker man måske kunne arbejde lidt mere med indholdet af forslaget så er der den anden del som

beslutningsforslag om at styrke den normkritiske seksualundervisning både i folkeskoler og

på ligestilling i vores samfund og også over for mennesker som kommer hertil fra andre lande

helt sikker på at der er fuldt informeret om hvilke rettigheder man som menneske har i danmark men samtidig må vi sige at det findes jo lidt allerede

sikker på vi kan finde

få lavet noget fornuftigt i fællesskab i

danmark og ligestillingen mellem kønnene er i sammenhængen meget vigtig vi ser en række problemer i de etniske miljøer og det er sundt at folk lærer spillereglerne fra start vi kan dog se at den foreslåede undervisning på asylcentrene allerede finder sted i forhold til at kræve bestemte timeantal

stort problem det optimale er jo at man på den enkelte skole indretter undervisningen på en måde der giver bedst mening der og da seksualundervisning ikke er et selvstændigt fag men skal indgå meningsfuldt i de øvrige fag

ser vi helst at skolerne har den fornødne fleksibilitet i det omfang der findes steder hvor seksualundervisning er for utilstrækkelig til at

man kan begå sig i det danske samfund bør man sætte ind målrettet på de skoler

timetal i alle grundskoler i seksualundervisning

det er jo helt klart en udfordring som vi skal arbejde med og som vi skal forsøge at løse det

rigtig mange og komplekse

som jeg synes er vigtige at tage højde for i alternativet kunne vi faktisk godt tænke os

udvide undervisningen i asylfasen så

generelt bliver meget mere samfundsorienteret herunder også hvad med det danske uddannelsessystem hvad hvad indebærer det

tredelingen af magten hvad betyder den danske model for forhandlingssystemet med fagbevægelsen og arbejdsgiverne

og så videre og så videre

ved jeg ikke jeg har tænkt på at det skulle

de elementer som sf peger på her skal jo helt klart indgå i sådan et kursus så synes jeg

af den undervisning vi har i dag og i den forbindelse kunne vi så netop snakke om

det her er en lille flig af de ting der er behov for

det at være dansk og ikkedansk og

kunne ændre den jeg fik det svar fra talerstolen

jeg i hvert fald ikke tager hensyn til om man er af dansk oprindelse eller af ikkedansk oprindelse for det var som sagt herre naser khader jeg stillede

beklage at jeg tog ministeren til indtægt for det undskyld for det

er jeg fuldstændig

og der er da nogle værdier der er bedre end andre

i høj grad også en frihedskamp mange af de mennesker der flygter til danmark kommer jo

række ud til det er ekstremt vigtigt at være helt tydelig

der gælder her menneskerettigheder ligestilling og kvinders

alt hvad vi kan gøre for at gøre det

landets asylcentre

elementer der bringes i spil her men er der noget der kan gøres tydeligere eller endnu bedre

så vil vi gerne medvirke til det det er også svært at være imod en evaluering

af faget sundheds og seksualundervisning for at se om det også har tilstrækkelig kvalitet så er

jeg ville næsten ønske at beslutningsforslaget var fokuseret på

hjulpet med at lære

hvis de fortsat er udsat for

med det her forslag der kan

rejses nogle enkelte spørgsmål

men grundlæggende handler det jo om det som også flere har været inde på social kontrol

og også om

kvinders rettigheder

mattias tesfaye og også fru fru sofie carsten nielsen beskrev

jo rigtigt at der er mange unge fra minoritetsmiljøerne der står

hvor de på den ene side skal være skal være loyale i forhold til deres familie og deres forældre

som de jo ikke bare kan løsrive sig fra

og så på den anden side et dansk samfund

kolossalt vanskeligt at manøvrere i de forskellige krav som bliver stillet til dem og de forskellige behov

forældre vi kan alle sammen blive vrede på vores forældre

jo altid en vis loyalitet i forhold til dem og på den anden side kan kravene fra forældrene blive så fuldstændig urimelige

at de ikke kan frigøre sig at forældrene sætter sig på dem at de

have danske venner ikke have danske kærester

nogle muligheder for

det kan være vanskeligt i forhold til den sammenhæng og den baggrund

og ligesom måske få en mere samlet diskussion af den her problemstilling

sig at det kunne være en glimrende udgang

at vi kan gøre

vil godt takke for kommentarerne i debatten her

angrebet bombet eller brændt ligesom elever og lærere bliver dræbt kidnappet eller tilbageholdt skoler og universiteter bliver også brugt af væbnede styrker og ikkestatslige grupper som baser barakker eller våbenlagre det er handlinger der ødelægger skoleinfrastrukturen og som frarøver børn og unge muligheden for undervisning og akademiske ambitioner angreb på skoler og undervisningsinstitutioner er dermed også et angreb på et lands bedste håb

beskyttelse af uddannelse mod angreb har rapporteret at der mellem to tusind og fem og to tusind og femten blev gjort brug af uddannelsesinstitutioner til militære formål i seks og tyve lande

for blot to år efter at konflikten brød ud i landet i to tusind og elleve var to tusind fire hundrede og fem og fyrre skoler blevet beskadiget eller ødelagt og næsten to millioner børn i alderen seks femten år var på grund af konflikten tvunget ud af deres skoler

beskyttelse af civile og navnlig børn og

de overordnede politiske mål som vores deltagelse i disse operationer er udtryk for derfor valgte regeringen også i tirsdags den anden maj to tusind og sytten at tilslutte sig

for at give vores klare og fulde politiske støtte til målsætningen om at også børn og unge i konfliktsituationer får en uddannelse af samme grund vil regeringen gerne opfordre til at beslutningsforslaget afvises det har reelt mistet sit indhold

en dansk tilslutning lad mig i det følgende kort redegøre for safe schools erklæringen og forklare nogle af de overvejelser som regeringen løbende har gjort sig i forhold til dansk tilslutning og grunden til at vi nu har tilsluttet os safe schools erklæringen er en mellemstatslig politisk tilkendegivelse som stater har kunnet støtte op om siden to tusind og femten erklæringen sætter en række mål der skal medvirke

herunder at stater så vidt muligt anvender en række retningslinjer i national policy såvel som operationelt retningslinjerne er ikke bindende de frivillige og ændrer ikke ved danmarks eksisterende folkeretlige forpligtelser de har til formål at begrænse væbnede styrkers anvendelse af skoler og universiteter i væbnet konflikt herunder modvirke angreb der kan medføre civile tab såvel som ødelæggelse af bygninger det er en kendt sag at regeringen både fra politisk hold og fra ngoer løbende er blevet

tilslutte sig erklæringen herre holger k nielsen og herre jacob mark er altså ikke de første til at bringe sagen på banen man kan derfor stille sig selv spørgsmålet hvorfor regeringen ikke tidligere har handlet på disse opfordringer og hvorfor vi nu tilslutter os svaret på de to spørgsmål hænger sammen siden lanceringen af erklæringen har regeringen overvejet spørgsmålet om dansk tilslutning og navnlig konsekvenserne af tilslutningen men svaret har ikke været ligetil hovedbekymringen har været at erklæringens retningslinjer på visse punkter afviger fra den humanitære folkeret og at tilslutningen eventuelt kunne komplicere samarbejdet med de af vores allierede der ikke har tilsluttet sig erklæringen det er ikke bare teoretiske overvejelser det er vigtige problemstillinger som vi må forholde os seriøst til af hensyn til de danske soldater

løbe en betydelig risiko i de militære operationer hvortil de udsendes vi skal både for

og for vores soldaters skyld være sikre på at et eventuelt ønske om hurtig politisk signalgivning ikke medfører utilsigtede negative konsekvenser på det operative niveau

også sket en udvikling som har haft betydning for regeringens videre vurdering

dansk tilslutning sidste efterår udkom den danske militærmanual der også behandler beskyttelse af uddannelsesinstitutioner regeringen har efterfølgende vurderet at danmark ved implementering af retningslinjerne i militærmanualen i praksis lever op til

schools erklæringen med andre ord vil en dansk tilslutning ikke yderligere vanskeliggøre vore dygtige soldaters arbejde i felten eller have konsekvenser for vores efterlevelse af den humanitære folkeret tværtimod vil en dansk tilslutning til erklæringen fremme den vigtige internationale politiske dagsorden om beskyttelse af børn og det er vigtigt i sig selv en anden væsentlig udvikling har været den bevægelse blandt vore

flere af vores nærmeste militære samarbejdspartnere

tilsluttet sig erklæringen blandt andet frankrig og canada

forslagsstillerne også nævner i bemærkningerne til beslutningsforslaget regeringen var i dialog med de to lande inden de tilsluttede sig og vi noterede os at canada ved tilslutningen offentliggjorde en national erklæring der betonede at canadiske militæroperationer altid skal overholde den humanitære folkeret dermed også sagt at man ikke finder at erklæringen indebærer nye folkeretlige forpligtelser med danmarks tilslutning har i alt fire og tres stater nu tilsluttet sig erklæringen herunder alle nordiske lande

holland endvidere er regeringen bekendt med at andre nære allierede pt overvejer at tilslutte sig når regeringen tidligere ikke har støttet en

altså ikke om manglende opbakning til selve formålet det handler om at vi har været fokuseret på at vi ved en tilslutning ikke lovede mere end vi kunne holde for samtidig med at safe schools er et vigtigt initiativ er det også vigtigt at vi fra dansk side overholder den eksisterende humanitære folkeret som beskrevet i den danske militærmanual den seneste udvikling og et ordentligt forarbejde har vist at dette altså er muligt endelig vil jeg gerne henvise til den officielle tilslutningserklæring som regeringen har offentliggjort i denne understreges det bla

at alle parter i væbnede konflikter skal overholde deres folkeretlige forpligtelser til at

at alle konfliktens parter skal overholde den humanitære folkeret det gælder også ikkestatslige aktører her skal vi glemme at der er alt for mange eksempler på at særlig terrororganisationer og andre ikkestatslige aktører

dække over deres kamphandlinger med danmarks tilslutning af

erklæringen er det regeringens ønske at støtte op om vigtigheden af at børn og unge i konfliktsituationer får en uddannelse det er en prioritet for regeringen ligesom dette beslutningsforslag

prioritet for herre holger k nielsen og herre jacob mark og jeg vil her afslutningsvis gerne kvittere for den brede opbakning på tværs af folketinget som regeringens tilslutning til erklæringen nyder vi sender dermed samlet et stærkt signal om at danmark er klar til at løfte vores internationale forpligtelser

tilsluttet sig erklæringen nu er

fremragende og motiverne til at gøre det er ensidigt gode det er klart at når herre holger k nielsen sf har stillet beslutningsforslaget selvfølgelig stående på den forudgående proces nemlig at der er stillet nogle spørgsmål som man fik svar på om at regeringen ikke agtede at tilslutte sig safe schools declaration under henvisning til

alliancepartnere fordi som det så hedder i et andet svar retningslinjerne vedrørende safe schools declaration ikke er inkorporeret i natos standarder og at en række af vores samarbejdspartnere ikke har tiltrådt reglerne nu har regeringen så

og det er godt vendt på en tallerken og vil gerne tilslutte sig retningslinjerne netop fordi en række

traditionelle samarbejdspartnere har gjort det

at gøre med en regering som har vist hvad man vel kan kalde stor holdningsmæssig fleksibilitet undervejs

så er det nok meget godt at folketinget får den her debat og får lejlighed til at sikre sig at ordene også omsættes til handling vi kan selvsagt støtte

kan være anledning til er en form for falsk tryghed hvor man tror

materialiserer sig bare fordi man har lavet et dokument fyldt med gode tanker det er langt bedre at have en realistisk og virkelighedsnær tankegang og opførsel det er simpelt hen ikke den rigtige måde

føre udenrigspolitik på derfor synes vi ikke at

beslutningsforslaget men

være til skade for danske soldaters operationer i de nuværende missioner jeg

klogt at man har gjort det men jeg tror at

have negative effekter fordi det vil skabe den her falske form for

tryghed om at

gøre det rigtige når nu man har underskrevet de her

jeg tror ikke at vi vil se

udbredte misbrug af civile som skjolde forsvinde på grund af det her papir hvis man tror det så tror jeg virkelig at man er blevet

vinde en krig det er derfor at det her er den forkerte måde at føre udenrigspolitik på

skoler og universiteter i væbnede konflikter kan ordføreren komme med andre forslag til

lige så formålstjenligt at undertegne

at ordføreren mener at lige danmark skulle stå udenfor er det

ændrer ikke noget som helst men man får adgang til at melde sig ind i en klub hvor man kan føle sig som en hellig farisæer men det ville da være smart hvis der var nogen der begyndte at sige at det er de virkelige handlinger i virkeligheden der gælder og er vigtige i stedet for at hyle med i koret om at vi er gode alle sammen så

tale roma midt imod og sige det her er ikke

at føre udenrigspolitik på men derfor må i andre da gerne

jeg synes at jeg også vil anerkende at det er et vigtigt debatemne og derfor også sige et par andre ord det er jo ikke nogen

det er ret indlysende for alle at børn og unge skal beskyttes mod krigshandlinger og at børn og unge i konfliktområder så vidt det er muligt skal have adgang til uddannelse for det er jo altid børn

der har hersket uklarhed om hvilke konkrete forpligtelser danmark ville pådrage sig ved at underskrive deklarationen det er derfor det har taget lidt rigelig lang tid

venstres side går vi meget meget varmt ind for den her deklaration for der er desværre rigtig mange eksempler på at skoler bliver inddraget i krigshandlinger

ud over børn og unge både på den korte og den lange bane og det er ikke kun i fjerne konflikter at skoler bliver mål for krigshandlinger det sker også i europa vi har før set hvordan skoler er blevet ramt af granater og for eksempel direkte er blevet brugt som baser af de russiskstøttede separatister i det østlige ukraine det er en skændsel at et land der i øvrigt er medlem af europarådet ikke for enhver pris undgår at ramme skoler i forbindelse med de kamphandlinger

kun i ukraine at rusland er involveret i at bombe skoler og ødelægge skolegangen og læringen for en fremtidig generation i syrien har rusland ligeledes leveret våben og ekspertise til et regime der i den grad bevidst er gået efter at bombe civile mål herunder også skoler derfor er der i den grad behov for

således at børn kan komme i skole uden at skulle frygte

lægge pres på for eksempel rusland for at få landet til at undlade at bruge skoler i forbindelse med militære aktioner det hører faktisk med til at være et civiliseret land som sagt tidligere har danmark netop underskrevet

schools declaration eller deklarationen nu hvor vi er et dansk parlament og derfor er det jo en absolut åben dør som

vi glade for debatten men vi kan ikke støtte beslutningsforslaget da det

nogle gange situationer i i folketingssalen hvor beslutningsforslag reelt gør en forskel

at danmark tilslutter sig deklarationen og ikke mindst de klare retningslinjer som

opføre sig i krige i forhold til at undgå bruge

træningsfaciliteter eller at bruge dem som som mål når man fører krig

fuldstændig absurd altså burde det ikke være ren logik og

dømmekraft at man ikke bomber skoler og universiteter eller bruger skoler og universiteter som våbenlagre fængsler eller træningslejre men kigger vi rundtomkring i verden lige nu

vi står her og taler så er det desværre situationen

mange steder at det faktisk sker

også vigtigt at danmark tilslutter sig deklarationen

er med til at lægge pres på andre lande og på

at gøre det samme ligesom vi selvfølgelig også dermed forpligter os til at følge de retningslinjer fremadrettet

synes det er positivt at vi nu hører fra udenrigsministeren at vi

fire og tres lande der har underskrevet

er helt vildt vigtigt ikke mindst er det selvfølgelig vigtigt at vi arbejder for at holde os selv men også andre i ørerne for at sikre at de her retningslinjer

et beslutningsforslag som som hverken er godt eller dårligt men som befinder sig i en tilstand som vi egentlig ikke rigtig har noget navn for her i folketinget det er tomt kan man sige det har ikke nogen effekt fordi

så fornuftigvis bør gøre med tomme beslutningsforslag selv om de er gode

ikke skal tilslutte os en gang til eller noget andet absurd så vi støtter altså støtter altså ikke beslutningsforslaget eftersom

en virkelighed inden

alt for lang tid jeg skal ikke stå og udpensle hvad den

men jeg vil bare sige at alternativet selvfølgelig støtter op om at vi

hvor der er væbnede konflikter

forpligtelse til at beskytte elever studerende lærere skoler

holland og norge er ligeledes en del af de stater har tilsluttet sig

og skoler i krigssituationer der nu føres til handling det

det kan man se ved at martin lidegaard allerede for

år siden rettede henvendelse til den daværende minister på

retning på

også når der er krig og det står vi heldigvis ikke alene med

lande der havde tilsluttet sig den politiske støtte blandt de lande som vi normalt sammenligner os med som jeg

et uheldigt signal hvis det var at danmark skulle

uddannelse under væbnede konflikter i den

værdi end andet den humanitære folkeret står altid

politisk tilkendegivelse med en række lande ikke tilsidesætte folkeretten men det vil styrke

viser en ny linje i regeringens tilgang til beskyttelse

sluttet sagen her af det skyldes jo i høj grad at det

i hvert fald fik gjort det nu

vores eller regeringens skyld det skal vi ikke diskutere

børnene og det er fint for danmarks anseelse at vi sender det her signal ud i verden at vi også har undertegnet

schools declaration og det er der sagt mange fornuftige ting om som jeg ikke

er den undertegnet og hvad gør vi så nu

og vi ser ingen grund til at vi sender det her til afstemning på et senere tidspunkt den kan jo ligge videre i udvalget og hvis der er et behov for en beretning på et tidspunkt hvis regeringen kommer på andre tanker eller

noget så så kan vi jo tage den op igen

det vi har den her form for debatter til

men jeg regner med at vi efter debatten her i dag

kan lægge det her bag os og så være tilfredse med at regeringen undertegner safe schools declaration

det er et vigtigt signal fra fra danmarks

til de mange børn der kan blive ofre i krigen

også i forhold til den diskussion der er om

i væbnede konflikter så tak til regeringen tak til ministeren for har gjort det

for kun tre en halv måned siden og så kan man spørge sig selv

det vigtigste nye er selvfølgelig at folkeafstemningen om forfatningsændringerne i tyrkiet er blevet gennemført og at flertallet

i den tyrkiske befolkning vel at mærke et knebent flertal har stemt for

skjul på at mine bekymringer vedrørende tyrkiets demokratiske udvikling kun er blevet stærkere af den afstemning venedigkommissionen under europarådet der består af forfatningseksperter har peget på en række risici ved forfatningsændringerne ifølge kommissionen repræsenterer ændringerne et farligt tilbageskridt for den forfatningsdemokratiske tradition i tyrkiet blandt andet fordi der ikke er de nødvendige kontrolmekanismer til at forhindre at styrkelsen af præsidentskabet fører til et autoritært regime med andre ord koncentreres der alt for meget magt hos præsidenten og det er selvfølgelig meget foruroligende vi må dog også samtidig afvente og se hvordan forfatningsændringerne bliver ført ud i livet konkret og hvilke konkrete konsekvenser det kommer til at få forløbet op til folkeafstemningen den sekstende april

var som bekendt også meget uskøn det tyrkiske retoriske udfald mod nederlandene og tyskland med nazi og fascismereferencer var selvfølgelig fuldstændig uacceptable det har både statsministeren og jeg selv meddelt i klar tekst til den tyrkiske regering det var derfor også den helt rigtige beslutning at udskyde det planlagte møde mellem statsministeren og den tyrkiske premierminister i københavn i den givne kontekst og med den tyrkiske retorik vedrørende de vestlige demokratier og udfaldene mod nederlandene var der en stor risiko for at et møde med

danmark ser mildere på udviklingen i tyrkiet dette er på ingen måde tilfældet den risiko blev elimineret med beslutningen om at udskyde mødet bekymringerne vedrørende de vedtagne forfatningsændringer lægger sig oven i en udvikling der igennem de seneste år i forvejen er gået i den forkerte retning vi har også ved flere tidligere lejligheder i folketinget talt om de mange eksempler der demonstrerer den negative udvikling i tyrkiet betingelserne for mediefriheden illustreret ved

nato samarbejdet i bekæmpelsen af isil i indsatsen mod terrorisme i forhold til håndteringen af migration og det ændrer udfaldet af folkeafstemningen ikke ved og folkeafstemningens resultat gav som bekendt kun en kneben valgsejr til de regeringsstøttede forfatningsændringer de officielle tal melder om en og halvtreds

procent til jasiden og otte og fyrre

meget tæt løb konklusionen er at næsten halvdelen af befolkningen formentlig også mange

erdogan i den retning som han ønsker at udstikke for tyrkiet det gør det muligt at bevare troen på at tyrkiet kan komme tilbage på et demokratisk spor spørgsmålet er hvordan vi bedst støtter det formål gør vi det ved at lukke ned for eu optagelsesforhandlingerne selv om vi siger

det tværtimod tror jeg at de reformorienterede kræfter vil få det endnu sværere end i dag

hvis eu afbryder optagelsesforhandlingerne det vil med stor sandsynlighed blive udnyttet af præsident erdogan og

at eu alligevel aldrig har været seriøs omkring diskussionen om tyrkiet og eu beskyldningerne mod europa for at være islamofobisk og racistisk

vi skal stå imod den fristelse er min konklusion vi skal ikke gøre arbejdet for præsident erdogan afbrydelse af optagelsesforhandlingerne vil fratage eu en afgørende kanal til at påvirke tyrkiet i den ønskede reformretning på længere sigt og relationerne med tyrkiet inklusive dialogen om menneskerettighedsforholdene i landet vil blive svækket noget af det positive ved optagelsesforhandlingerne er jo netop de meget klare kriterier der er sat op blandt andet hvad angår demokrati og menneskerettigheder at tyrkiet som eu kandidatland bliver holdt op på høje standarder og forpligtelser og

at vide når udviklingen går i den forkerte retning jeg mener ikke at vi på nuværende tidspunkt skal arbejde for at lukke den kanal

endelig mærke i at jeg siger på nuværende tidspunkt

er klart at der selvfølgelig vil være en kant en

vil for eksempel være nået genindførelse af dødsstraffen det var et fundamentalt krav i forbindelse med indledningen af optagelsesforhandlingerne med tyrkiet i to tusind og fem at forhandlingerne

vil der også være en kant på andre områder hvor konsekvensen må blive at vi suspenderer forhandlingerne om optagelse i eu men det vil ikke være klogt at forsøge at definere røde linjer meget klart på forhånd for så vil al fokus blive rettet på lige præcis dem og på om der nu er fuldstændig enighed blandt alle om hvor grænserne præcis går sagen er jo at der er behov for store fremskridt på mange områder rigtig mange områder i den situation er det nok smartere trods alt at bevare en vis fleksibilitet og forbeholde sig retten til

skulle komme dertil lad os derfor ikke gøre arbejdet for præsident erdogan hvis eu optagelsesforhandlingerne standses bør det være fordi tyrkiet selv har lukket døren dermed vil det også være tyrkiets politiske lederskab der skal stå på mål for konsekvenserne hvis eu på nuværende tidspunkt suspenderer forhandlingerne

det er eu der egenhændigt og fordi eu ikke kan lide resultatet af folkestemningen har lukket døren i

i eu kredsen som ønsker den linje dette

også meget tydeligt under vores drøftelse af tyrkiet på det uformelle eu ministermøde for en uge siden så selv om der er udbredt enighed om at udviklingen i tyrkiet fortsætter med at gå i den helt forkerte retning og at vedtagelsen af forfatningsændringen formodentlig vil betyde at tyrkiet vil bevæge sig endnu mere væk fra eu er langt hovedparten af landene også enige om at det helst ikke skal være eu der på nuværende tidspunkt smækker døren i ved at suspendere optagelsesforhandlingerne tak for ordet

indrømmelse af hvordan man overvåger

det her med at at udenrigsministeren siger at det er

er vidner til er forfølgelse af kurdere det er kontinuerlige krænkelser af frihedsrettighederne

står tilbage med det der hedder hvis blot

tolererer vi alt for at sige det som det er jeg tror at de slår sig på lårene af grin i ankara over den måde vi agerer på

tilfreds med at være til grin

præcise definition af de røde linjer jeg ved

om man nødvendigvis slår sig på lårene af grin jeg har jo en løbende dialog også med min tyrkiske

bevidst om den situation

de står i lad os nu også prøve at vurdere

og det kender vi fra mange lande at der er et forløb i forbindelse med en

konfrontatorisk

jeg mener at blandt andet hensynet til de ni og fyrre

som var imod erdogans linje og de ni og fyrre

retning end tyrkiet allerede har gjort og så er vi tilbage ved det der spørgsmål om dødsstraf som jeg synes er en forkert rød linje

forfølgelse af kurdere kontinuerlige krænkelser af frihedsrettighederne

meget vel kan ende sådan at det er erdogan der ender med at vende ryggen til europa og så står vi totalt afklædte

tyrkiet ryggen tyrkiet har på mange måder allerede vendt

som jeg også var inde på i min tale kan jeg da i den grad også fristes

rigtig mange interesser på spil her og der er også rigtig mange interesser på spil for danmark det er ikke kun et spørgsmål om det her enkelte forhold

mange sikkerhedspolitiske spørgsmål der er på spil her og som vi også skal varetage

og de europæiske ledere falder i fælden jeg synes det er meget vigtigt at understrege at det her jo er et beslutningsforslag som går på

indtil de demokratiske rettigheder er sikret og ikke et permanent stop det sagde udenrigsministeren også i

den påstand om at man ligesom skulle smække

på tyrkiet eller den tyrkiske befolkning ved at vedtage det her forslag ganske enkelt ikke holder jeg er ikke et sekund i tvivl om at en påstand erdogan

erfaringerne blandt andet fra europarådet viser at erdogan er rigtig god til tomme trusler

seriøst altså erdogan

og hans regering og hans parlamentarikere har truet med at forlade europarådets parlamentariske forsamling hvis de blev sat under fuld monitorering det skete ikke

pres fra tyrkiet og den der påstand om at vi smækker døren i hvis vi vedtager en midlertidig suspendering

det er to forskellige positioner det er jeg klar over

oppositionen i tyrkiet i den grad ikke går ind for at det er den vej vi går altså den vej som enhedslisten lægger

går ind for at vi fastholder dialogen med henblik på at fastholde presset

svigter tværtimod man lægger pres på erdogan jeg vil bare

optagelsesforhandlinger i eu med et land

at stille mig op på talerstolen og sige så stopper det her så stopper det her der er plusargumenter og der er minusargumenter min konklusion og regeringens konklusion er stadig væk på nuværende tidspunkt at vi skal sørge for ikke at være dem der smækker døren i hvis døren skal smækkes i

trues med livstidsdomme i absurde retssager ligeledes har vi set triste eksempler på implementering af religiøs lovgivning som et direkte ønske om at gøre op med tyrkiet som en sekulær stat

også set hvordan både etniske og religiøse mindretal undertrykkes og hvordan talrige rapporter dokumenterer at folk bliver tvangsforflyttet fra deres områder og lever i slum i de tyrkiske storbyer vi har ligeledes set hvordan undtagelsestilstanden bliver misbrugt i flere provinser til voldsomme overgreb på civile

tyrkiske præsident erdogan ved den såkaldte folkeafstemning der var præget af snyd sikre sig et flertal for at gøre tyrkiet endnu mere udemokratisk og autoritært men vi har også set et andet tyrkiet vi har netop set hvordan ni og fyrre procent af den tyrkiske befolkning stemte nej tak til et autoritært styre og havde der været tale om en fair afstemning med lige adgang til medierne og uden snyd på valgstederne er det overvejende sandsynligt at det var blevet

med flere i den tyrkiske opposition med ngoer med fagforeninger eller med menneskerettighedsgrupper at der er millioner af tyrkere der ønsker at leve i frihed og demokrati og som ligesom os i danmark ser med bekymring på den udvikling som der foregår i landet socialdemokratiet er udmærket klar over at tyrkiet på ingen måde er blot i nærheden af at blive medlem af eu og sandsynligheden for at det overhovedet sker er ret lille da landet på ingen måde lever op til de kriterier der kræves

blive optaget som medlemsland men hvis vi suspenderer eu forhandlingerne med tyrkiet gavner det kun en eneste person nemlig tyrkiets præsident erdogan han vil elske at være i situation med en konflikt med eu og den tyrkiske opposition vil være endnu mere overladt til sig selv derfor er det også meget sigende at mange af disse kræfter mener det er enormt vigtigt at bevare kontakten med eu og europa

den europæiske repræsentant for hdp

venstreorienterede parti som faktisk er medlem af

de ønskede en midlertidig suspendering af eu optagelsesforhandlingerne indtil de demokratiske rettigheder var sikret fordi det ville lægge

på erdogan det er jo et parti

hvorfor ikke lytte til deres opfordring og

tage konsekvensen af erdogans

der var holdningen rimelig entydig nemlig at man skulle bevare en dialog med eu

som jeg snakkede med det er ikke en let sag det er ikke

imod men samlet set mener vi at det er vigtigst at bevare en kontakt til

de demokratiske kræfter det bedste så bliver det nødt til at have en konsekvens

i eu af den årsag at tyrkiet ikke er et europæisk land når der ses bort fra den beskedne rest fra den osmanniske invasion som østtrakien er udtryk for

selv i form af beslutningsforslag nummer b tyve tidligere på året

at afbryde forhandlingerne med tyrkiet der blev stillet ændringsforslag til dette forslag

i forening om netop at forandre forslagets ordlyd til en midlertidig suspension men selv om samtlige af i europa parlamentet repræsenterede danske partier

havde stemt for at afbryde forhandlingerne midlertidigt ja så stemte de samme partier i folketinget imod at afbryde forhandlingerne det er nok sådan nogle ting der er med til at give anledning til politikerlede fordi borgerne kan se at der hvor det betyder noget tør partierne ikke stemme for og der hvor det ikke betyder noget stemmer man så for siden behandlingen af beslutningsforslag nummer b tyve er udviklingen i tyrkiet fortsat i den gale retning den tyrkiske anklagemyndighed har stillet lederen af det kurdiske hdp parti selahattin demirtas i udsigt at han skal sidde i fængsel de næste så vidt jeg husker en hundrede og to og fyrre år tyrkiet fortsætter fængslingen af personer som de mener har forbindelse til den

gülen bevægelse og i øvrigt også en masse andre mennesker som man lige kan tage med i skyndingen den sekstende april afholdt tyrkiet så en parodisk folkeafstemning der hvis ikke sagen var så alvorlig ville have været en bananrepublik værdig et er at der ikke var lige adgang for begge parter til at blive hørt i valgkampen noget andet er at selv om den tyrkiske præsident erdogan havde sikret sig adgang til ekstra stemmer i form af en masse stemmesedler der ikke var behørigt stemplet af valgmyndigheden så sikrede

sig kun lige akkurat et flertal for sin forfatningsændring der lægger flere kompetencer over til

men vi må også selv bestemme om vi ønsker at tyrkiet kommer med i eu

at meddele i rådet at danmark ikke længere støtter tyrkiets optagelse i eu ligesom østrig har gjort det men det har udenrigsministeren fyndigt afvist og henvist til at først den dag hvor tyrkiet genindfører dødsstraffen vil optagelsesforhandlingerne blive afbrudt jeg tror der er mange danskere der undrer sig over hvorfor netop det skal være den røde linje man kan åbenbart godt fængsle politiske modstandere forfølge kurdere udlevere lars hedegaards formodede attentatmand til islamisk stat lyve over for den danske udenrigsminister ulovligt indsamle oplysninger om erdogans modstandere i danmark føre dobbeltspil i forhold til islamisk stat slå hårdt ned på kvindelige demonstranter og fuske med valgresultater uden at det får nogen konsekvenser i relation til optagelsesforhandlinger med tyrkiet

dødsstraf agter eu så indtil videre alligevel at trække en streg i sandet det er jo ret absurd

knægte fundamentale friheder blæse på allierede samarbejde med en terrororganisation

uhyrligt så også derfor kan vi

komme med i den europæiske union hvor meget jeg end holder af israel

lige for at tilbyde israel et medlemskab af eu fordi israel ikke ligger i europa

det er lige for at tilbyde canada et medlemskab af den europæiske union men lande som 1 ligger uden for europa og 2 kontinuerligt overtræder frihedsrettighederne kan selvsagt ikke blive medlem af den europæiske union eller burde

afviser ikke at tyrkiet på et tidspunkt skal hældes ud af nato det gør jeg virkelig ikke for jeg synes at der

om hvorvidt man kan stole på tyrkiet som alliancepartner

lande som ikke har været demokratiske som for eksempel portugal og grækenland jo har været med i nato historisk set

rettigheder ikke er en naturtilstand det er noget som man hele tiden

og ærgerlig udvikling væk fra demokrati de grundlæggende demokratiske rettigheder er udfordret og der sker uhørte overtrædelser af menneskerettighederne siden vi sidst debatterede suspenderingen af tyrkiets optagelsesproces i eu og det var den ottende december to tusind og seksten er udviklingen desværre kun gået en vej den forkerte

derfor forståelse for at enhedslisten nu igen sætter dette vigtige emne på dagsordenen fordi venstre finder også udviklingen i tyrkiet yderst bekymrende siden kupforsøget i

juli to tusind og seksten har vi set voldsomme udrensninger i den offentlige

og dommerstanden i tyrkiet hvor mere end ethundredetusind personer har mistet

og vi ser løbende eksempler på unødig hårdhændet fremfærd sidst men ikke mindst oplevede vi i sidste måned at et snævert flertal af de fem og halvtreds millioner tyrkiske statsborgere ved en folkeafstemning stemte ja til at give mere magt til præsident erdogan og de nye forfatningsændringer giver den

tyrkiske præsident mulighed for at afsætte parlamentet og indføre undtagelsestilstand så venstre deler enhedslistens diagnose om den uønskede demokratiske udvikling i tyrkiet men vi mener ikke at det rette behandlingsforløb er at afskære alle forbindelser det er stadig venstres overbevisning at tyrkiets status som ansøgerland og vores samarbejde gennem eu er en afgørende diplomatisk relation den muliggør nemlig at vi stadig kan forsøge at fremme og genetablere rettighederne for de mange millioner tyrkiske statsborger og understøtte de

jeg bange for at vi uden de stærke diplomatiske forbindelser risikerer helt at miste kontakten til det tyrkiske regime det vil medføre at vi kun vil have de samme ringe diplomatiske handlemuligheder som vi har over for lande som

det er en dårlig idé da det efterlader os helt uden mulighed for at påvirke tyrkiet i den ønskede reformretning så jeg må beklage men venstre kan altså heller ikke denne gang bakke op om beslutningsforslaget men vi deler bekymringen om udviklingen i tyrkiet og vi billiger den på absolut ingen måde men

ønsker altså ikke at afskære os muligheden fra at hjælpe de demokratiske kræfter blandt andet den tyrkiske opposition som fortsat kæmper videre det er baggrunden for at vi

over for den tyrkiske præsident der gør som han har lyst til så jeg giver ikke ret meget for de der diplomatiske handlemuligheder til gengæld giver jeg noget for noget andet jeg giver en del for at

jan e jørgensens kollega i europa parlamentet morten løkkegaard

fireogtyvende november to tusind og seksten stemte for at optagelsesforhandlingerne

suspenderes

hvor jeg undrede mig lidt over at at herre jan jan e jørgensen ligesom sagde at hvis vi

ville man have en situation hvor relationen til tyrkiet ville være på niveau med

det er et land som vi har en meget tæt relation til og som har forpligtet sig til at overholde helt grundlæggende demokratiske rettigheder som regeringen har skrevet under på at give sin befolkning og som tydeligvis ikke bliver givet det

et land som er nato medlem og som jeg også har sagt tidligere

forslag der ikke går på at bryde enhver form for dialog men bare

er sikret så er ordføreren ikke enig i at der er en forskel vi har faktisk en ret tæt relation til tyrkiet

noget for at at opnå eu medlemskab altså jeg har meget meget svært ved at forestille mig

meget lang årrække nu er der sket revolutioner før og det kan man selvfølgelig

trækker sig så langt væk at

melder sig helt ud af forhandlingerne så en suspension

et fuldstændigt brud vil komme på tale

jeg ser ikke for mig at tyrkiet bliver medlem af eu i noget der bare minder om en nær

bevæger sig nærmest dag for dag længere og længere væk fra at efterleve standarder for demokrati og menneskerettigheder men lad os fastholde presset på dem gennem forhandlinger i stedet for at risikere at bringe os i en situation hvor vi får vanskeligere ved at lægge pres på

helt utænkeligt at et land med en regering der sætter retssamfundet ud af drift kan være medlem eu har andet

mette bock i et skriftligt svar til politiken

har ændret sig i positiv retning i tyrkiet fra den attende juli to tusind og seksten

gør at det som fru mette bock sagde den attende juli to tusind og seksten ikke længere er gældende

sådan

tilføjelse der hedder at man genoptager dem i det øjeblik den demokratiske

er blevet bedre så giver man jo et redskab til de tyrkere og kurdere som kæmper for et mere demokratisk

jeg vil bare gerne vide hvor mange penge liberal alliance er villig til at betale for det synspunkt

optagelseskandidat til eu

kontanter i milliardklassen

aftaler om markedsadgang vi skal ovenikøbet til at genforhandle en associationsaftale altså en en relation

hvor mange penge er man villig til at

helt sorte dagsorden specielt for deres egne egne borgere

en forskellig vurdering af hvad der er det klogeste at gøre men jeg tror ikke vi er uenige om målet men at gøre det op i et spørgsmål om penge

man forhandler optagelse og hvad er den særlige begrundelse for at forhandle optagelse med for eksempel tyrkiet og ikke forhandle med rusland hvad er den særlige begrundelse og så det med pengene nej det skal ikke gøres op i penge men jeg synes det er stærkt provokerende at med den måde erdogan opfører sig på

han belønnet med at få en masse penge fra eu som han jo

lavet veldokumenterede undersøgelser som viser hvordan en del af den førtiltrædelsesbistand er blevet brugt til

jo stærkt provokerende at de bliver brugt til at opretholde en propaganda som ingen af os to

er masser af ting som erdogan gør

end provokerende det er jeg fuldstændig enig i spørgsmålet er

den sikkerhedspolitiske situation i verden men jeg synes faktisk også der er et hensyn til de demokratisk sindede borgere i tyrkiet som gerne vil

med os at vi ikke vender dem ryggen og siger så må i hygge jer i et eller andet

argumentationen fra den tyrkiske regering og præsident erdogan gengivet i det

synes vi kan drage af situationen med tyrkiet i det seneste relativt korte stykke tid siden folkeafstemningen er egentlig at tyrkiet virkelig er presset når der kommer international kritik da der kom en klar kritik fra de internationale valgobservatører

blev erdogan meget presset og meget desperat da europarådet vedtog at man skulle have fuld monitorering

tyrkiske delegation inden det blev vedtaget havde truet med at udvandre og gå helt trække tyrkiet fra europarådet der skete ingen af de ting så jeg vil bare høre liberal alliances ordfører skal man ikke passe på med ligesom at falde for den her påstand

det at suspendere midlertidigt indtil de demokratiske rettigheder

tyrkiske regerings retorik for at se hvad der kunne være et godt svar i forberedelsen til debatten her

faktisk at det er et validt og reelt hensyn også at signalere til de demokratisk sindede borgere til de frihedsorienteret borgere der er i tyrkiet

forhandling og dialog med det regime som vi jo er fælles med dem om

den tyrkiske regering og den tyrkiske præsident holder op med

det at kritisere erdogan skulle være et udtryk for ikke at kunne lide

dialog med den tyrkiske befolkning for det er helt afgørende at vi tager dialogen med den tyrkiske befolkning og det civilsamfund som stadig ikke er fængslet og at

et forsøg på at lægge pres på erdogan som

man skal jo ikke handle i i effekt og så er det i virkeligheden et spørgsmål om

få tyrkiet på rette kurs jeg tror ikke

hverken i dag eller i morgen og så er vi bare uenige om hvad der er den klogeste strategi men heldigvis

en god fremtid for tyrkiet og ikke mindst for tyrkiets

folkevalgte kollegaer er blevet fængslet jeg synes også

når vi diskuterer det her at udtrykke en varm støtte

magasiner medier lukket

det er altså det der er hverdagen i tyrkiet og det vi skal forholde os til også når vi taler

sidst vi diskuterede det her var vi ude i noget om

hvad den præcise ordlyd skal være og det der er meget vigtigt for mig at slå fast er at vi står fuldstændig bag den vedtagelse

vi bruger samme ordlyd og at vi egentlig bakker op om

jeg lige behov for at vi i udvalgsarbejdet bliver hundrede procent skarpe på

som europa parlamentet forhold

vi støtter også at det er en midlertidig

nu skal vi lige holde pause her

det også meget vigtigt for mig egentlig at pointere noget andet

tydeligt over for tyrkiet hvor vi står og det er en suspendering af den flygtningeaftale som eu har lavet med tyrkiet hvor vi virkelig sætter menneskerettigheder under pres også fra europæisk side og hvor vi på en måde prøver at sælge vores udfordringer til tyrkiet og så egentlig lukke øjnene for det der sker

lad os nu suspendere den aftale

har valgt at stille op til fra europæisk side når det kommer til flygtningesituationen

med det lille forbehold at vi lige skal have den der præcise ordlyd

besluttet hvad der skal til for at blive en del af eu og det er at opfylde københavnerkriterierne det er stabile institutioner der sikrer demokrati retsstat respekt for menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal

så enkelt at så længe tyrkiet ikke opfylder de krav

tyrkiet ikke blive medlem

gør den her beslutning sådan set hverken fra eller til

der er

der er ingen tvivl om at tyrkiet i de her år bevæger sig længere væk fra et medlemskab

der gør medlemskabet det der gør forskellen for et medlemskab er om man opfylder kriterierne

et spørgsmål man må stille sig selv og det

at presse eller skubbe eller lokke tyrkiet i den rigtige retning lige nu må vi jo bare konstatere at det ikke går i den rigtige retning men man må så spørge sig selv om det her vil hjælpe

var blevet suspenderet tror vi så

at han var begyndt at behandle kurderne bedre tror vi på at han havde stoppet torturen i fængslerne tror vi på at han

offentligt ansatte forfølge journalister nej og derfor er jo også symbolpolitik for forslagsstillerne måske ikke

også dem som er imod beslutningsforslaget man kan have brug for at råbe eller slå i bordet eller smække med døren men havde det hjulpet

en forskel at vi bliver ved med at have forhandlinger det ved jeg heller ikke

tyrkiet på rette kurs

den her diskussion for mig ikke så meget om

hvilken vej tyrkiet går for tyrkiet går bare i den forkerte retning lige nu men det handler om at jeg tror at selv i en situation hvor tyrkiet går den forkerte vej er det bedre at have en dialog med tyrkiet og ikke mindst en dialog med de reformorienterede progressive demokratiske kræfter i tyrkiet end fuldstændig at droppe dialogen det er det det handler om for mig og derfor kan vi

klandres for noget men det var herre morten helveg petersen og herre morten helveg petersen stemte i overensstemmelse med stort set hele europa parlamentet for at opfordre medlemsstaterne til at suspendere optagelsesforhandlingerne med tyrkiet midlertidigt hvorfor stemte herre morten helveg petersen på den måde i

ikke følger den opfordring men faktisk gør det stik modsatte

jeg mener fortsat at lande som lever op til københavnerkriterierne skal kunne blive medlemmer men det der krav

opfyldt er nok noget vi skal kigge lidt mere på og måske skulle eu også overveje hvilke sanktionsmuligheder man har hvis et land der bliver optaget i eu falder tilbage på en forkert kurs som vi lige nu ser med ungarn og polen her ved jeg så ikke om herre kenneth kristensen berth er enig men den indrømmelse vil jeg gerne give

endnu større grund til at følge den opfordring som europa parlament herunder herre morten helveg petersen er kommet med så jeg synes da at fru zenia stampe er kommet med nogle meget valide betragtninger om hvorfor hun vil ignorere sin partifælle herre morten helveg petersens opfordring i europa parlamentet

alle de der plakater

gavner det her processen

men det er jo det diskussionen skal handle om at vi så har stemt forskelligt og vi er ikke det eneste parti der har det ja sådan er det men lad os da diskutere

så det har ikke noget som helst med det her forslag at gøre

er et forslag om at lægge et pres på den tyrkiske regering og præsident fordi det skal have en konsekvens med

undertrykkelse der foregår og jeg må sige at det provokerede mig lidt da ordføreren sagde at det skulle være et symbolsk forslag

så sent som i tirsdags talte med en repræsentant for den demokratiske opposition i tyrkiet en repræsentant som lever i landflygtighed i europa fordi han

i tyrkiet og han sagde at det er helt afgørende at vi lægger pres på erdogan og at det er vigtigt at der sker en midlertidig suspendering indtil de demokratiske rettigheder er sikret

bare gerne høre gør det ikke indtryk på det radikale venstre når det er budskabet fra den demokratiske opposition

den store ideologiske uenighed om det her men

hvordan man presser de reaktive eller reaktionære kræfter og hvordan man fremmer de demokratiske kræfter jeg tror ikke på at en isolation af et land et

fører særlig meget godt med sig

stort indtryk på erdogan tværtimod

vil han da virkelig kunne sige det er eu der har valgt os fra

man må sige at for dem er tremmerne blive

det her forslag går jo lige præcis på at lægge pres på dem der har smækket tremmerne i for den demokratiske opposition for at

ærgerlig over at de radikale ikke ønsker at bidrage til at det pres lægges og jeg mener

på erdogan er at give ham en gave

tyrkiet vil vi ikke slukke et håb hos dem

tænke nå nu har de reaktionære kræfter

jo bange for er det der sker

er jo en vurderingssag og nu hørte vi før socialdemokratiets ordfører som også kender tyrkiet vældig godt og som peger på de sidste altså dem som man slukker et håb hos

og tænker hvordan kan de blive ved med at forhandle

bevæger sig i retning af at opfylde kriterierne

er halvdiktatoriske og hvor præsidenten har enevældig magt og oppositionen sidder i fængsel

armensk medlem af parlamentet som selvfølgelig også er anklaget fordi han er kristen

har sagt noget om folkemordet er blevet overfaldet i parlamentet og

han sagde til os prøv at se på hvad der skete da rusland konfronterede erdogan da rusland sagde til erdogan at

der må vi jo nok også være ærlige og sige at erdogan har en klemme på os

ikke derfor vi bliver ved med at være i optagelsesforhandlinger med tyrkiet men det er måske en af grundene til

men en aftale med erdogan i den situation der er nu og med den behandling der er af flygtninge er altså heller ikke

politik som vi er vanvittig stolte af

også fordi erdogan har en klemme på os

afslutte forhandlingerne det er fordi vi tror på dialogen det

kan vise at det ikke er umuligt

meget meget fjern fremtid at tyrkiet kunne blive en del af eu det kunne give et håb og en motivation til at kæmpe

økonomiske interesser i den tyske bilindustri og

at få lavet spare parts altså reservedele

arbejdsløn i tyrkiet og så få dem ind i eu uden nogen told de ville da også opfatte det som et kæmpeproblem hvis der lige pludselig blev lukket af der så vil de tjene mindre men det er jo sådan set et valg man selv har sat sig i

tyrkiet er eu det helt afgørende marked jeg mener at det er halvtreds procent

der går til eu det vil sige at eu har nogle enorme muligheder hvis ikke det her forslag tilfredsstiller de radikale

jeg bare opfordre til at vi får

hvilke initiativer vi helt konkret tager for at gøre noget i forhold til den situation der er i tyrkiet jeg forlanger ikke at det skal komme nu

diskuteret det her i temmelig lang tid og jeg synes

at suspendere de her optagelsesforhandlinger men

have nogen effekt derimod kan det godt have en effekt hvis man indfører sanktioner jeg siger ikke

i hvert fald kvittere og sige at jeg synes det er en relevant diskussion og jeg synes måske

være gavnligt hvis enhedslisten

end end de her optagelsesforhandlinger men om om eu så er villige til at gøre det ikke bare på grund af de nationaløkonomiske interesser men også set i lyset af den flygtningeaftale vi har med tyrkiet er jo stærkt tvivlsomt men jeg er fuldstændig enig i at det er en diskussion vi bliver nødt

hvert fald os der faktisk

i adskillige år vi tror faktisk at der ville være særdeles store perspektiver

moderat muslimsk land kunne blive medlem af eu

situationen i mellemøsten men også i forhold til den interne udvikling i i tyrkiet

tiden støttet de tyrkiske optagelsesforhandlinger

forhold til

de kurdiske områder men også de andre steder hvor

afvist forslag om at man skulle afbryde forhandlingerne fordi

det ville blive kontraproduktivt i forhold til mulighederne for at kunne påvirke tyrkiet

der også et tidspunkt hvor man er nødt til ligesom at standse op

tyrkiet bevæge sig

meget i retning af et autokratisk nærmest diktatorisk regime som som tænkes kan og når tyrkiet i forhold til mellemøsten

så kontraproduktiv som man overhovedet kan forestille sig hvor

sønderbomber de styrker

det skal bruges vi lægger særdeles stor vægt på at der ikke

om en afbrydelse vi mener stadig væk at

hvis forudsætningerne opfyldes

kan blive medlem af den europæiske familie det tror vi

mange forskellige grunde vil være en god ting men det er jo indlysende

det forudsætter en anden udvikling derfor har vi

en mulighed for at lægge et større pres på

meget afhængige af tyrkiet ja men jeg tror også at vi skal have i baghovedet at tyrkiet også

af eu det er jo en afhængighed der går to veje

derfor synes jeg også vi nødt til at tilpasse vores politik efter at vi ikke

alle andre her i salen oprigtig bekymret over den udvikling som vi ser i tyrkiet

eu medlemskab betyder en blåstempling af den tyrkiske regerings fremgangsmåde

står i forslaget

har været inde på mere om mål og middel

har jeg sådan set også ret stor sympati for de bevæggrunde der ligger til grund for beslutningsforslaget vi har bare forskellige opfattelser af hvilket middel der er det rigtige

de tyrkiske statsborgere som udenrigsministeren også sagde

ingen interesse i at tyrkiet bliver presset endnu længere i den forkerte retning samtidig har

at styrke erdogans argumenter om

eu alligevel ikke er interesseret i reelle forhandlinger med tyrkiet hvis vi suspenderer forhandlingerne med tyrkiet tror jeg altså at vi

og styrker erdogan yderligere samtidig vil

sige at jeg dog har meget meget svært ved at

men jeg mener dog stadig at vi skal arbejde for og håbe på

stadig gerne vil samarbejde med tyrkiet og der svarer herre rasmus jarlov meget klart citat samarbejde om at bremse flygtningestrømmen ja men de kan glemme alt om nogen sinde at komme med i eu med den udvikling de har gang i

en klar udmelding fra herre rasmus jarlov tyrkiet skal aldrig nogen sinde være medlem af eu hvordan i alverden kan det så være at de konservative kan komme på den tanke ikke at støtte det beslutningsforslag som vi behandler i dag hvis det som herre rasmus jarlov her siger nemlig at tyrkiet aldrig nogen sinde skal være med i eu er konservativ

merete scheelsbeck om det så er det konservative folkepartis politik den at tyrkiet på et

folkepartis politik den at tyrkiet aldrig nogen sinde kan blive medlem af

enig i det her forslag så så derfor melder

er

som står bag afvisningen

at høre fra den konservative ordfører

hvornår er nok så nok hvad skal der til før man vil trække en streg i sandet nu har vi en situation hvor

en grov undertrykkelse hvornår kunne det komme på tale at lave en midlertidig suspension indtil de demokratiske rettigheder

at

kørte valgkamp i to tusind og ni for en kandidat

med tyrkiet skulle afbrydes

man læse man skal prøve at finde en mellemvej for tyrkiet tyrkiet skal tilbydes et

skal tage del i den fælles udenrigs og sikkerhedspolitik men siger bendt bendtsen tyrkiet skal ikke have fuldt medlemskab af eu

forhandler om

at mærke i en situation hvor demokratiet var i fremgang at den konservative

bliver medlem af eu og så

midlertidigt suspenderes indtil de demokratiske rettigheder er sikret det er selve indholdet af det her beslutningsforslag det ligger i tråd med vedtagelsen fra et stort flertal i europa parlamentet og ligger i tråd med vedtagelsen i et enigt østrigsk parlament

meget vigtigt at bemærke at forslaget går på en midlertidig suspendering så forhandlingerne kan blive genoptaget hvis de demokratiske rettigheder sikres der er altså ikke tale om et permanent

synes jeg er vigtigt at understrege både

dem der sidder og følger med

meget gerne advare imod at bruge den argumentation som jeg har hørt flere og desværre også udenrigsministeren lidt slå til

og som som er at en midlertidig suspendering indtil de demokratiske rettigheder er sikret skulle være det samme som

døren det er en retorik som jeg ikke er et sekund i tvivl om bliver brugt

tyrkiske præsident erdogan men

konsekvens når der kommer kritik fra europa altså at erdogan er uden for pædagogisk rækkevidde jeg citerer meget frit lige nu

det var sådan essensen af det som

herre kenneth kristensen berth sagde det er ikke rigtigt

den meget desperate reaktion der kom fra den tyrkiske præsident oven på den klare kritik fra de internationale valgobservatører

viser at han bliver presset når der er international kritik jeg kan også

fortælle jer at da vi havde diskussionen i forrige uge i europarådets parlamentariske forsamling hvor vi drøftede om der skulle være en beslutning om

hjælpe tyrkiet på rette vej i forhold til at leve op til

forpligtelser til at sikre grundlæggende demokratiske rettigheder for

medlemmerne af den tyrkiske delegation som repræsenterede erdogans

de lød på at hvis den her vedtagelse gik igennem

parlamentsmedlemmerne fra erdogans parti udvandre fra forsamlingen der var sågar trusler om at man ville melde tyrkiet ud af europarådet hvis beslutningen blev truffet og det var fuldstændig tomme trusler altså reaktionen fra

på den her meget meget klare beslutning som

ganske drastisk fordi det var første gang i europarådets mangeårige historie tilbage fra nitten syv og fyrre at det reelt blev besluttet at sætte et land under fuld monitorering som

af monitorering så jeg synes det er vigtigt at understrege at pres virker

vi skal passe på med at tro på den retorik og de tomme trusler som kommer fra den tyrkiske regering og

at der er alt for mange her i i folketinget der har argumenteret mod forslaget der

om forslaget tværtimod det her forslag er vigtigt fordi der er behov for at lægge pres på den tyrkiske præsident det er ikke så lang tid siden at folketinget diskuterede et lignende forslag som flere også har har været inde på dengang var der opbakning fra os i enhedslisten fra sf fra alternativet og fra dansk folkeparti

situationen i tyrkiet er markant forværret demokratiet i i tyrkiet er kort sagt kortsluttet den demokratiske opposition fængsles titusinder af fagforeningsmedlemmer lærere akademikere borgmestre journalister og parlamentarikere sidder fængslet jeg besøgte som valgobservatør

mere end seks tusind fanger det er ganske mange

op mod halvdelen af de indsatte i det her fængsel er simpelt hen politiske fanger indsat efter det forfejlede kupforsøg det siger ikke så lidt om udviklingen i tyrkiet

op mod halvdelen af fangerne i et

at følge venedigkommissionens klare anbefalinger som den ellers er forpligtet til at følge og afholdt en folkeafstemning i en situation hvor landet var i undtagelsestilstand hvor den demokratiske opposition

fængslet hvor nejkampagnen blev groft undertrykt og fik deres plakater og valgsange forbudt mens erdogan og hans regering blev anklaget for at misbruge offentlige midler til at føre

den tyrkiske valgkommission som ellers skulle forestille at være uafhængig men som i månederne op til folkeafstemningen havde fået flere af dens medlemmer fængslet og fjernet og erstattet med regeringstro

den beslutning at nu skulle det være tilladt at optælle ugyldige ikkeofficielle stemmer nogle

rapporter siger at det var op mod to millioner

enormt stort antal og det var ikke bare et klokkeklart brud på hvad kan man sige enhver form for internationale demokratiske standarder det var også et klokkeklart brud på den tyrkiske valglov og noget som man må sige ærlig talt er helt ekstremt desperat

hvor presset de er

er ingen tvivl om at erdogan trods den her formelle sejr ved folkeafstemningen reelt er en ekstremt presset

bakkede op om et ja til folkeafstemningen

haft over tres procent af den tyrkiske befolkning

og valgsnyd dårlig nok mobilisere et flertal

og spørgsmålet er hvad vi kan gøre for at øge det pres og hjælpe de demokratiske kræfter jeg vil gerne understrege at det jo er det som det her går ud på det her forslag går ud på at række de kræfter der lige nu sidder fængslet en hjælpende hånd så sent som i tirsdags talte jeg med en repræsentant fra

det venstreorienterede hdp parti som er det parti der har været udsat for den

undertrykkelse og som har mange af deres parlamentarikere og enormt mange af deres borgmestre stort set alle

fængslet og deres budskab var ganske klart vi har brug for en midlertidig suspendering indtil de demokratiske rettigheder er sikret det er helt afgørende for os at erdogans undertrykkelse får en konsekvens og det skal være budskabet fra

folketingets partier her i dag

at overveje om det virkelig kan være rigtigt at man skal fortsætte optagelsesforhandlinger med tyrkiet i en situation hvor de folkevalgte parlamentarikere sidder i fængsel i en situation hvor demokratiet er kortsluttet for mig handler det her om et behov for at række de demokratiske kræfter i tyrkiet en hjælpende hånd for at række befolkningen i tyrkiet en hjælpende hånd

at sikre at det at der sker undertrykkelse i et land som er medlem af europarådet og som har forpligtet sig til at sikre grundlæggende rettigheder

jeg er rigtig bange for konsekvensen hvis vi ikke handler allerede i dag

har vi en situation hvor fn anslår at femhundredetusind civile er fordrevet i de kurdiske områder i tyrkiet

ingen tvivl om at den her udvikling vil fortsætte

er derfor det er så afgørende at der lægges et pres

gerne understrege endnu en gang som det allersidste at det her er et forslag til

bryde dialogen det her er ikke et forslag til at smække døren i hovedet på tyrkiet på ingen måde det her er et forslag til at lægge pres på erdogan ud fra et oprigtigt ønske om at hjælpe de prodemokratiske kræfter i tyrkiet og ud fra et oprigtigt ønske om at hjælpe

den tyrkiske befolkning til at få sikret dens grundlæggende demokratiske

indtryk at den kritik der er blevet rejst over for

i forhold til tyrkiet altså

ugyldige stemmer var det sidste planlagte totalt desperate træk

kritik jeg vil sige at det havde været rigtig godt hvis dansk folkeparti i europarådets

om at sætte tyrkiet under fuld monitorering vurderingen fra tyrkiet var at det kunne have rykket to tre

gjort det umuligt for erdogan selv med valgsnyd

at han gerne skulle genvælges men jeg må bare sige at jeg

altid diskutere om man så bare skal klappe i men det mener jeg bestemt ikke for

af årsager til at kritisere tyrkiet

og det var også meget tydeligt at se efter

havde en situation hvor den tyrkiske opposition var forhindret i

til andre end den selvsamme valgkommission der havde brudt tyrkisk valglov for at tillade optælling af ulovlige stemmer da der så kom en kritik fra de internationale valgobservatører

at lave nogle desperate ting og det tror jeg viser at han faktisk bliver presset

den tyrkiske befolkning lytter til hvad vi siger i europa og det er en vigtig ting for